udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

sikkerhedspolitisk redegørelse for totusinde og tolvte eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af folketingstidende DK redegørelsen vil komme til forhandling fredag den treogtyvende november

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som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

venstre

hun er heller ikke til stede

det hele taget nogen der ønsker ordet

nej men så er det jo klaret

søde bolsjer og så et lidt syrligt

visse kørekategorier alene stilles krav om aflæggelse af

har været til teoriprøve inden

man indfører brug af elektroniske fragtbreve i stedet for de papirformer vi kender i dag det er

en sand glæde for for erhvervet

skulle det sagtens kunne lade sig gøre

hilser vi meget velkommen så er der endelig det tredje punkt det er at indføre et gebyr for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer

vejtransport af farligt gods der er vi

en regning der bliver hældt over på

det er at vi ikke lægger et nyt gebyr en ny skjult skat på

der skal lægges noget skal det i hvert fald være udgiftsdækkende og ikke en krone

mere der har jeg forberedt en otte ni spørgsmål som jeg synes vi skal tage under

stille dem til justitsministeren og forvente at han skulle svare på

jeg vil gerne udtrykke skepsis ved at vi lægger gebyrer

kort de har i forvejen mange andre forpligtelser

truckcertifikat certifikat til

skal de alligevel have nyt kørekort så

opdaterer således at vi ikke hvert femte år også skal skifte kørekort ud for

en opgave foran os og derfor er vi meget skeptiske over for både gebyret og for fremgangsmåden og så

ændring af chaufførernes uddannelse eller det bare er en ændring af deres eksamen således at man ikke giver dem mere uddannelse men måske bare stiller større krav ved eksamen

det er der også nævnt noget om i lovforslaget så jeg vil sige

og det tredje punkt er vi ret skeptiske over for netop

nu er nødvendigt men det vender vi tilbage til ved udvalgsbehandlingen så vi er overvejende positive men lidt skeptiske

karsten nonbo det om elektroniske fragtbreve som følger af

de elektroniske fragtbreve giver som det jo også allerede er blevet nævnt en

mulighed for hurtigere og mere effektivt at overføre data i forbindelse med afviklingen af internationale

for erhvervslivet den del af lovforslaget er altså kort sagt fremragende og det skal vi anbefale den anden del handler om det som også er blevet nævnt nemlig

gennemførelsen af den europæiske konvention om international vejtransport af farligt

og det er her gebyret som herre karsten nonbo nævner ligger for når man gennemfører

blandt andet krav til udstedelse af et uddannelsesbevis af dem som skal køre med farligt gods så kommer spørgsmålet hvordan skal man finansiere det når der skal udstedes et nyt uddannelsesbevis med det der ligger her

der skal finansiere det med det her forslag bliver det

skal have beviset som ender med at stå med at skulle betale gebyret det synes vi er rimeligt og jeg skal under alle omstændigheder fastholde at det selvfølgelig er vigtigt at vi sørger for

gebyrerne i forhold til udvidelse af kørekort

det fremgår ikke hvad det er der kommer til at ske betyder det så at man fremover kun skal

et lille gebyr eller betaler man i dag nul kroner og

kommer til at ske for den der står og gerne vil udvide sit kørekort hvilken praktisk betydning får det her det fremgår ikke nogen steder

i forbindelse med den udvalgsbehandling der kommer tilsvarende synes jeg i øvrigt også at den samme pointe gør sig gældende i forhold til en anden pointe der også er kommet frem undervejs i høringen og

en enklere administrativ tilgang hvor det her nye bevis integreres med chaufføruddannelsesbeviset og førerbeviset i et samlet kort det virker også logisk med tiden at arbejde

for der står på side otte at de nye kategorier altså et kørekort medfører to nye situationer hvor der ved udvidelse af kørekort alene skal aflægges en praktisk prøve

man skal have det der hedder et trailerkørekort til personbil

så spørger jeg mig selv hvor er det så forskellen ligger henne det er formentlig i forhold til gebyrerne hvor meget skal man betale men det fremgår ikke af lovforslaget hvad det kommer til at koste i fremtiden det er der hvor jeg synes at lovforslaget har nogle mangler

siges at hvis man så aflægger den her praktiske prøve til stor trailer til personbil så kan man fremover nøjes med

kategori b men hvad sker der så med kategori be og hvordan skal man kunne se forskel på en kategori b med trailer og en kategori b uden når det er den samme kategori det fremgår ikke

nuværende regering er nok mere på hjemmebane her i forhold til at pålægge erhvervet øgede afgifter lad os få det frem under udvalgsbehandlingen vi

erhvervslivet der skal betale regningen med hensyn til

sig umiddelbart virker det jo som om

senere på dagen skal vi tale om udenlandske chaufførers gøren og laden i danmark og der vil jeg så også håbe at

forhåbentlig være en bedre kontrolfunktion i forhold til hvorfor man kører rundt i danmark

der kommet nye eu krav i forbindelse med udstedelse af førerbevis til fører som kører med

disse nye krav gør at udstedelsen bliver en smule dyrere og det lægger vi op til at grossisten eller vognmanden skal betale det drejer sig om to hundrede og halvtreds kroner per grossist

loven at vi tiltræder en fn konvention således at det danske erhvervsliv fremadrettet kan benytte sig af elektroniske fragtbreve det kan lette erhvervslivet for

en glimrende idé og derfor kan vi fra radikal side samlet set bakke op om

gentage det den radikale ordfører så udmærket redegjorde for

hvad vi så i enhedslisten finder lidt problematisk

også i den anledning selvfølgelig

godt med høje krav og høje standarder på det her område uheld og forkert håndtering kan

katastrofale følger så langt så godt men man benytter jo så lejligheden til at

og det er vi faktisk ikke vældig begejstrede

chaufførerhvervet i forvejen

eu kvalifikationsbeviser førerkort som bruges i forbindelse med tachografen og alt det der fornyelse af kørekort

vi kunne også godt spørge os selv det har vi ikke fået gjort men det kan man jo gøre under udvalgsbehandlingen

man nu sagde at det var den centrale udsteder af beviset der ligesom havde den udgift

som jo er den her tillægsprotokol til cmr konventionen som danmark har tiltrådt

blive en lille smule betænkelige vi synes i hvert fald at der er en stor usikkerhed når det kommer til kontrol

af af det her elektroniske fragtbrev jeg citerer

bortset fra eventuelle tilføjelser eller ændringer som opstår i forbindelse med sædvanlig fremsendelse lagring og visning

man kan blive virkelig nervøs fordi hvordan i himlens navn kan man kontrollere

folkene ude fra tungvognsektionen jo netop siger at det de er mest ude for

har størst problemer med når de kontrollerer for eksempel for ulovlig cabotage

dokumentationen i form af fragtbrev sjusk fusk uvidenhed hvad er det men det er her at de ustandselig støder ind

problemer med hensyn til dokumentation af transporten

der er der store forsømmelser ifølge

er totalt afhængigt af at man faktisk kan gå ind og kontrollere og tjekke op

at moderne it og scanningsmuligheder gør det alt for let at snyde og

er lidt bange for i enhedslisten at det at det også bliver tilfældet med det her jeg siger stakkels den betjent som kommer ud og skal lave en landevejskontrol af en lastbil og skal tjekke op på eventuelle ændringer der måtte være foretaget

nogle ser ud i andre lande i andre europæiske lande bulgarien rumænien

jeg kan levende forestille mig hvad der bliver af problemer med at kontrollere på det her felt jeg håber selvfølgelig at

form for teknisk gennemgang af lovforslaget vi

en teknisk gennemgang af hele det her kompleks

vi vil bruge udvalgsarbejdet til til at anmode om før vi

det her er en vældig god idé vi er rædde for at man med dette lovforslag i

regeringen med dette forslag indførte et nyt gebyr i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser det kan vi ikke bakke op om vi mener at det det måtte koste

man kunne finde ved at lave besparelser eller effektiviseringer inden for den offentlige sektor

stemmer liberal alliance nej

mulige afgifter gebyrer og så videre vi ser hvordan

de bliver hårdt presset fra alle sider vi ser danske vognmandsfirmaer der lukker eller flytter forretningen til udlandet hvis vi så lægger yderligere afgifter

gebyrer på de danske vognmænd og chauffører vil det kun gå i den helt forkerte retning det er ikke noget der skaber flere arbejdspladser

regeringen ellers har været meget optaget af at gøre

vil skabe færre arbejdspladser og det synes jeg

så må vi se om regeringen piller det ud eller

uddannelsesbeviserne den anden del som vi godt kan støtte

elektroniske fragtbreve og det vi specielt har lagt mærke til

sektor tvinger borgerne til at

det er en mulighed man får man kan altså vælge at gøre det hvis man vil og det vil der helt givet være nogle der vil gøre specielt de store vognmandsforretninger vil givetvis gøre det

vi synes faktisk at det er godt at vi kan bruge de elektroniske muligheder og den nye teknologi det er alle tiders ingen problemer i det men det som jeg har været lidt inde på i nogle korte bemærkninger tidligere og som faktisk er langt mere problematisk

at jeg nogen sinde har set et lovforslag i folketinget der har været så dårligt formuleret og

specielt når vi taler om det her med en udvidelse af den gældende gebyrbestemmelse i forhold til når man skal have nogle andre kategorier af køretøjer for eksempel mellemstor motorcykel eller anhænger til personbiler

det fremgår at det er gebyrerne man vil gøre noget ved men ikke hvad der kommer til at ske det står ingen steder

kun skal betale for den praktiske prøve der står heller

hvordan kan man kan man sammenholde med hvordan reglerne er i dag det fremgår ingen steder

det er fuldstændig i blinde at man prøver på at støtte det her forslag vi er da enige i at det er noget tosset noget at kræve at folk skal aflægge en ny teoriprøve hvis de lige har været oppe til en

man kan nøjes med at aflægge den praktiske prøve

til en nyhed at man fremover kan nøjes med at aflægge en praktisk prøve når man skal have et trailerkørekort

stor trailer til personvogn

er det allerede i dag hvad er det så der er nyheden det står ingen steder i forslaget hvad der er nyheden næh noget af det

de sidstnævnte vogntog vil efter aflæggelse af en praktisk prøve fremover kunne føres med et kørekort til kategori b

og ikke som i dag alene med et kørekort til kategori be så hvis man fremover lægger alt hvad der hedder be ind i under kategori b hvordan kan man så se

vogntoget rent faktisk har aflagt prøve

af kørekortet det er jo det det gør i dag

kategori b hvis bare man har aflagt den praktiske prøve der står ingenting i

om hvor det kommer hen

lovforslaget sammenholdt med gældende lov og det der er imponerende er at hele den kolonne hvor man plejer at skrive hvad gældende lov er blank

så som ordfører på

må man altså selv til at finde ud af hvad det nu lige

man ønsker opbakning til sine lovforslag at forslagene ikke er velargumenterede og begrundede med

op på at lovkvaliteten skulle sættes i højsædet i modsætning til den tidligere regering og så ser vi

lovforslag her hvis ikke det var fordi vi var i gang med

det her forslag igennem en gang til men nu er vi i gang

set meget hensigtsmæssig så lad os tage det under udvalgsbehandlingen men det er ikke

kigget på de spørgsmål der måtte

stiller os selvfølgelig til rådighed formålet fremgår også af

det er er som sagt en ændring af færdselsloven for at indføre et gebyr på udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer der transporterer farligt gods ad vej gebyret skal dække og så kommer det det offentliges udgifter til

den europæiske konvention om international transport af farligt gods

den nye udgave af konventionen i kraft den første januar to tusind og elleve og den nye udgave af konventionen

indeholder nye krav til indholdet af eksamen og til formatet af

sikres finansieringen af udgifterne til gennemførelse af de nye krav

en udvidelse af den gældende gebyrbestemmelse i færdselsloven som det

hundrede og fire og tyve a stykke to som omhandler situationer hvor der i forbindelse med udvidelse af

til visse kørekortkategorier alene stilles krav om at aflægge en praktisk prøve men ikke en teoriprøve den del af

indeholder konventionen for det første nye krav til indholdet af eksamen for førere af

til vejtransport af farligt gods for at kunne opfylde de her krav

beredskabsstyrelsen behov for at etablere et internetbaseret eksamenssystem

udfærdigelse af eksamensopgaver

krav til formatet for uddannelsesbeviset som fremover skal have et format der er i stil med

det indebærer at der er behov for en central udstedelse af uddannelsesbeviser hos en

beredskabsstyrelsen har så beregnet at udgifterne forbundet med etablering og vedligeholdelse af

nye eksamenssystem og udstedelse af uddannelsesbeviser i det nye format som sagt

to tusind og tolv niveau og den største del af udgifterne

relaterer sig til selve udstedelsen af

give et provenu der afspejler de samlede omkostninger forbundet med ordningen det var et af de spørgsmål herre tom behnke havde derudover fremgår det af lovforslagets side otte bemærkninger til

enkelte bestemmelser under § en

der sker ja i dag er det sådan at der for afholdelse af køreprøve betales fem hundrede og firs kroner

dækker både en teoriprøve og en praktisk prøve

stilles der ikke krav om aflæggelse af teoriprøve men alene krav om en praktisk prøve

at der for praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj betales to hundrede og tres kroner det nye der kommer af kørekortdirektivet

nye kategorier medfører to nye situationer

teknisk lovforslag men det er et lovforslag som har et helt

udstedt de rigtige

kan sikre at kompetencerne til at transportere farligt gods på veje er i højsædet det er jo grundlæggende det forslaget handler om på den baggrund håber

være mulighed for at at

og tres kroner og ikke det fulde prøvegebyr på de fem hundrede og firs kr hvis man både skal

kategorier og der står så nedenunder

reglerne jo allerede i dag der er ikke noget nyt i det hvis man i dag vil have

kategori be aflægger man kun en praktisk prøve og betaler kun de to hundrede og tres kroner så hvad er det der er det nye

man nævner noget som en nyhed som ikke er en nyhed men som er noget der eksisterer allerede i dag

to nye situationer hvor der ved udvidelse af kørekortet alene skal aflægges en praktisk prøve

den nye kategori b i fremtiden i forhold til den nugældende kategori be

på et helt almindeligt kørekort til kategori b så

det er færre det næste der så er spørgsmålet

hvis man fremover kan køre

kategori b og det ikke fremgår nogen andre steder at man har aflagt den her praktiske prøve hvordan skal politiet så på gader og stræder kunne kontrollere om den der kommer kørende med et stort vogntog har aflagt en praktisk prøve

for hvis ikke den indeholder personbiler med stor trailer

er til alles bedste at det bliver afklaret i folketingets retsudvalg

er rigtigt det er beskrevet i lovforslaget som i øvrigt er ganske udmærket gennemarbejdet og til fulde lever op til standarder som enhver af os

at man ønsker at sikre en regionalisering af de grønlandske retskredse der er lavet en

kommunalreform på grønland den har betydet at man har fået langt færre kommuner og derfor ønsker man nu også at

det er som sagt et ønske fra grønlandsk side

været på grønland med grønlandsudvalget og vi fokuserede rigtig meget på retsområdet deroppe vi besøgte mange af kredsene og talte med kredsdommere og andet fagligt personale deroppe det er helt klart og tydeligt at det man ønsker med den her reform den her ændring er

man dermed kan få forbedret kvaliteten i sagsbehandlingen

også i høj grad få fokuseret på de uacceptable ventetider

vil man også bibeholde nogle af bitingstederne

kredsdommerne kan komme ud eller som vi også så praktiseret på grønland

afholde videoretsmøder så den ene part sidder et sted og kredsdommer og personale et andet sted det her er et fint

at man vil lave en forlængelse af den eksisterende overgangsordning så tidligere kredsdommere i yderligere tre år kan indgå i den professionelle og faglige stab

tager at uddanne en kredsdommer hvis der har været en overgangsordning på tre år hvorfor så forlænge den yderligere tre år

fordi folk ikke er interesseret i at få uddannelsen eller hvad bliver der reelt

samme spørgsmål som fru birthe rønn hornbech

atten til fire hvilket for så vidt kan være ganske glimrende men så opretholder man en række biting

det har jo sandsynligvis noget at gøre med de

geografiske forhold på grønland at man har de her biting der

og hvor er besparelsen så

bitingene skal jo bruges til at der kan holdes retsmøder i konkrete sager som

det kan være at ministeren kan komme med en

bliver nævnt i forslaget at man har det her videokonferenceudstyr som man

på grønland men jeg ved at retsudvalget har været deroppe på besøg og jeg har fået at vide at da de var deroppe var det ganske vist noget meget meget flot videokonferenceudstyr der stod der men det stod også ovre i et hjørne og det virkede som om

hvis man har tænkt sig at bruge den mulighed

men som som jeg læser det

jeg faktisk synes er ganske glimrende men men nogle gange kan jeg godt undre mig over at man får så stort et bloktilskud og så kan man ikke selv betale tolv

om året i drift men

selvstyrets ønsker om den fremtidige struktur i grønland det minder i øvrigt om mange af de andre ændringer som er blevet foretaget i grønland over de senere år eksempel den grønlandske kommunalreform som også medførte at der i dag er fire kommuner

at man bibeholder nogle mindre bitingsteder lokalt da afstandene og mulighederne for transport i grønland ofte er en stor

derfor kan man i visse tilfælde fortsat sætte retten tæt eller tættere

nævnes at reformen er finansieret eftersom vi har sat midler af til den på finansloven derfor

velkvalificerede fuldtidsansatte kredsdommere det vil kunne medføre hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling og vil også give kredsdommerne et fagligt miljø til videndeling og yderligere udvikling af kvalifikationer der tages samtidig hensyn til nærhedsprincippet gennem opretholdelse af en række bitingsteder og gennem øget anvendelse af moderne kommunikationsmidler det er fornuftigt at lade de hidtidige kredsdommere der ikke ønsker fastansættelse fortsætte i en overgangsperiode indtil det nye system er kørt ind og det nødvendige antal kredsdommere er ansat og uddannet det er også glædeligt at det understreges at der skal tages hensyn til de lokale kulturelle og sproglige forskelle gennem sammensætningen af

og at det særlig understreges at østgrønland har specielle udfordringer da sproget og levevisen er meget

vestgrønland derfor vil det også klæde lovforslaget hvis man benævner østgrønlands største by ved dens rette navn ammassalik er koloniherrernes navn på byen

for tasiilaq så det går vi ud fra bliver rettet

tilgodese nærhedsprincippet som selvfølgelig er en særlig udfordring på grønland ved at etablere de her såkaldte

jeg overbevist om at denne strukturændring vil være

fleksibilitet når man skal have tingene til at fungere og derfor har vi meget nøje kigget efter i forslaget om det nu er et forslag som har fuld opbakning fra grønlands egen side

er meget tilfredse med at det bliver på den her måde så hvis de med deres finger på pulsen lokalkendskab siger at det her er den rigtige vej

vi helt overbevist om at så er det den rigtige vej vi går vi

der tilsyneladende også her i folketinget er bred enighed om at imødekomme selvstyrets ønsker om den fremtidige

fået syn syn for sagen det der sker

med etableringen af fire nye store

er det altså opfattelsen at lovforslaget vil medvirke både til at styrke kvaliteten og også til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved kredsretterne i grønland vi skal have og det lægger regeringen meget vægt på

et dynamisk og stærkt rigsfællesskab og derfor

også glad for at kredsreformen nu endelig ser ud til at blive realiseret der har været rejst et

var en rigtig vej at gå det er det bestemt

startede vejen jo allerede i to tusind og fire hvor

det grønlandske retsvæsen fra den kommission som vi alle sammen husker den grønlandske retsvæsenskommission den blev der

taget stilling til i to tusind og otte under den tidligere regering men lige nøjagtig det spørgsmål som vi behandler i dag

meget glad for at vi nu tager det med her i dag så har

meget vanskeligt at rekruttere faste uddannede kredsdommere det er en opgave der hele tiden pågår

er der behov for de muligheder og den udvidelse

vi ved alle at erhvervet er presset

jeg både på den generelle finanskrise og den skærpede internationale konkurrence på godsområdet når der så oven i det er

bevidst bryder reglerne og presser lovlydige chauffører i branchen på uhæderlig vis

ikke mærkeligt at der råbes vagt i gevær

kan eller skal acceptere derfor gør regeringen faktisk også ret meget

jeg vil kort nævne hvad der rent faktisk er sat i værk

at der skal ske en yderligere styrkelse af indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel en vigtig del af aftalen er at der er afsat syv million kroner til politiets kontrol af

som allerede er bevilget til politiet i to tusind og tretten derudover er der igangsat et arbejde i det såkaldte cabotageudvalg under trafikstyrelsen det skal munde ud i en samlet pakke med forslag som

hjælpe med til at stramme op på området det handler blandt andet om tydeliggørelse af definitionen af en international kørsel derudover følger vi

rapporten fra udvalget mod social dumping konkret indebærer det at der skal udsendes breve til offentlige myndigheder om

skal undersøges om der er øgede kontrolmuligheder i det kommende kørselsafgiftssystem for lastbiler trafikstyrelsens

regeringen vil nu også tage initiativ til at

gennemføres et arbejde med systematisk at se på de erfaringer

tiltag som allerede er blevet iværksat endelig vil jeg nævne at vi også skal prioritere det at påvirke eu fremadrettet

kan allerede nu melde ud at danmark ikke støtter yderligere liberalisering af cabotagekørsel i to tusind og fjorten og at regeringen ønsker regler

nu også klart sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslag der pålægger regeringen at fortolke eu forordningen

indføres en karensperiode på syv kalenderdage indførelsen

skulle regeringen følge forslaget ville det have det uundgåelige resultat at kommissionen ville rejse en traktatkrænkelsessag og det tror jeg ikke er til gavn for nogen overhovedet derfor må jeg

syv dage når man så ikke ønsker

syv dage men har valgt en anden fortolkning

dansk lastbil afleverer gods

få en last som han kan køre hjem igen så

tom hjem ville det være dårligt for miljøet ville være dårligt for økonomien der fastsætter forordningen muligheder for hvordan man så kan få en last i det land man er kommet til og det er så syv dagesreglen og

så de overordnede regler og tanken med dem synes jeg

hvis disse regler ikke bliver overholdt og det er derfor regeringen har lavet

så mit spørgsmål er hvori ligger en begrænsning på de syv dage når man bare ved at krydse grænsen kan få adgang til tre nye ture ville det gøre nogen forskel hos ministeren om den periode på de syv dage blev ændret til en og tyve dage eller til en dag ville det have nogen betydning overhovedet når man i princippet med den nuværende fortolkning danske fortolkning

nær sagt dag et har fokuseret på hvordan

definere en international kørsel så det reelt

anden havn i europa og som skal til aarhus

lige præcis det arbejde som

man kan sige rigtig mange gode kræfter er forenet om i udvalget som vi har nedsat under trafikstyrelsen om

kan de få tre kørsler hvis nu de kører til nordjylland kan de få en kørsel

over grænsen starter en ny syv dages periode

så skal man have mulighed for ikke bare

fald mange eksempler på hvordan man gør det i andre lande derfor er udvalgets arbejde også også

tiltag som transportministeren siger der skal komme betyder det så at der kommer en kontrol ved grænsen der

kontrollere de her udenlandske lastbiler

været ude af danmark inden de er kommet tilbage igen for at håndhæve den her syv dages regel eller betyder det at man

ok i har været i danmark i har været ude af landet med en transport nu

i køre tre kørsler igen

det det går ud på eller vil man håndhæve

er transportministerens hensigt er det at håndhæve

tilbage med en foreløbig status på hvad

vi kan gøre og hvor der skal kigges direkte på regelsættet i

sikret at der er kommet ekstra midler til politiet

det overordnede budskab her i dag

i forhold til eu forordningen skal selvfølgelig overholdes og der er

realiteten definitionen af en international kørsel en international kørsel er efter min mening ikke det som

og derfor er den definition selvfølgelig vigtig og når vi har en definition

på at sysle med det her men det er jo

i en meget lang periode og det eskalerer jo

de danske internationale transportruter og nu

er direkte bliver udfordret af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske vognmænd og så videre

ministeren har jo været minister i over et år

vi kan jo se at de her ting bliver udfordret

betyder at de danske vognmænd og de danske chauffører ender med

så var vi jo kommet endnu længere derfor synes

er noget af en tilsnigelse

gøre opmærksom på at vi har syltet det her at vi ikke har gjort noget jeg vil gerne sige til herre hans kristian skibby at de her problemer der er omkring cabotage og det

lastbilchauffører det er der for danske vognmænd når reglerne bliver omgået er fra

en række ting og så vil jeg gerne

det er et udvalg hvor de mennesker som har forstand på det her

at der vil blive taget hånd om det her med de muligheder muligheder

dansk folkepartis skyld at vi gør det vi

set ikke særlig glade for det eu som blander sig i alle de her forskellige ting

transportører står væsentlig dårligere i konkurrencesituationen end andre landes

stor fokus på man kan få en tjekkisk eller en polsk chauffør til at

steder i andre lande man håndterer det her anderledes

det ud i udvalget problemet er at vi

gold retorik så jeg glæder mig rigtig meget til at se de konkrete eksempler som herre hans kristian skibby tilsyneladende har jeg lover én ting og det er at to sekunder efter jeg har modtaget dem ligger de ude i udvalget hvor vi får dem undersøgt det glæder vi os rigtig meget til for måske har herre hans kristian skibby et columbusæg som vi andre ikke har fundet

gjort blandt andet i samarbejde med enhedslisten

penge til yderligere kontrol

de udmeldinger der er kommer fra regeringen og ministeren om at man ikke støtter en yderligere liberalisering af området jeg er ikke

med om jeg så må sige det skærer så også ud i pap

man bruger den gyldne mulighed man

til at udfordre eu

med de tre ture og det med de syv dages dages

i forhold til den måde man for eksempel fortolker antallet af ture

det vi har det andet der ligger i det det er at kommissæren på området kallas har tilkendegivet vel i realiteten to ting

de sidste par uger det ene er at han fortsat ønsker liberalisering jeg tror jeg har svaret relativt

som herre henning hyllested siger at han gerne vil kigge på det her så tilføjer han i den meddelelse vi har set men som vi ikke rigtig har fået kvalificeret

kigges på de sociale aspekter

har herhjemme i danmark og som jeg også ved er andre steder rundtomkring i europa nogle muligheder for at få fat

tror jeg har tilkendegivet temmelig mange steder at de muligheder der

at få forbedret det her vil danmark arbejde for at udnytte min indgangsvinkel er i realiteten at cabotage altså muligheden for ikke

ordentlig international transport det er ganske fornuftigt

er problemet er at der er nogle der ganske kynisk udnytter det her og måske

man så for eksempel sige at kravet om tre ture sænker

miljø og jeg skal give dig hvorfor har man opfundet

i beslutningsforslaget her kunne man ikke forestille sig at man udvikler den syv dages begrænsning til

trafikstyrelsen så synes jeg vi i skal have en bredere debat om

på visse områder men jeg vil

træffe en

om antal og så videre men men engagementet

er særlig slemt for danske vognmænd i forhold til andre og

hvad mener ministeren der er det egentlige problem i den her sag er

det kan være godt nok i nogle situationer og i andre situationer

måske rart at der også er nogle regler som er nemme at kontrollere jeg tror at

er med på at en af de ting blandt andet er definitionen af international kørsel jeg bliver ved med at vende tilbage til det for jeg tror

og klare regler som kan beskytte der hvor vi gerne vil beskytte for at man kan få

så man kan komme tilbage til det land som man oprindelig kom fra

i tvivl om for hvis bare en tiendedel af de historier hører om hvordan det her

er også derfor at der er god grund til at vi nu af to omgange blandt andet i finansloven

sidste år og for i år har vedtaget at yderligere midler til at politiet kan foretage yderligere kontrol på det her område

på opfattelsen af at det er særlig svært for danske vognmænd og og at det måske hænger sammen med

rammevilkår vi har måske vores

i danmark som gør at det er særlig interessant for andre at udøve virksomhed i danmark og dermed kan udkonkurrere de vognmænd vi har det er vel en velkendt sag at at det er til at overse hvor mange danske chauffører der er

og hvor mange transporter der er med udenlandske lastbiler

derfor at det bliver meget vanskeligt for danske chauffører og danske vognmænd at konkurrere

den generelle indtjening er meget meget lav

ikke kommer en speditør eller en vognmand ved om man holder tre uger på en rasteplads og man selv må sørge for

der er ingen tvivl om at der er god grund til det arbejde regeringen har igangsat omkring social dumping for det er et kæmpestort problem

reglerne om cabotagekørsel for lastbiler cabotagedebatten fylder rigtig meget specielt i transportmedierne og det er givetvis en sag som interesserer rigtig mange inden for transporterhvervet og det gælder selvfølgelig både vognmænd og

chauffører af hensyn til de mange tilhørere til denne debat

jeg for god ordens skyld lige definere begrebet cabotagekørsel det er nemlig indenrigstransport i et andet land end transportørens hjemland for eksempel når en dansk vognmand transporterer gods mellem münchen og hamburg under et besøg i tyskland eller når en tysk vognmand transporterer gods mellem århus og slagelse under et besøg i danmark ideen bag det er jo at man får en effektiv udnyttelse af transportkapaciteten således at man får en optimal transportøkonomi og et bedre miljø cabotagekørsel reguleres af en eu forordning således

nogenlunde ens regler i hele europa og denne forordning tillader at en udenlandsk lastbil kan udføre tre cabotagekørsler i et andet land inden for syv dage uden at blive omfattet af de danske krav i godskørselsloven om at ansatte chauffører skal have løn og arbejdsvilkår efter danske overenskomster

at der indføres en karensperiode på syv kalenderdage ved udførelse af cabotagekørsel som det fremgår af regeringens dugfriske rapport om social dumping

kommissionen officielt meddelt transportministeriet at et sådant tiltag med en karensperiode ikke er foreneligt med cabotageforordningen og det er en rimelig klar melding venstre mener ikke at det er i danmarks eller i danske vognmænds interesse at gå enegang i eu med deraf følgende retsligt efterspil i eu systemet vi må tage bestik af at eus indre marked er en realitet vi kan ikke rulle tiden og udviklingen tilbage men vi bør indtil videre holde fast i de nugældende cabotageregler og så sikre en langt mere effektiv og restriktiv håndhævelse af dem så ingen snyder på

cabotagereglerne fra to tusind og fjorten som ønsket af blandt

eus transportkommissær yderligere liberalisering er målet på længere sigt men af hensyn til de danske vognmænd er vi nødt til at afvente at eus arbejdsmarked

det afgørende at vi i danmark bliver bedre rustet til at komme ulovlig cabotagekørsel til livs og det kan kun ske ved langt mere effektive vejkontroller så snyderne bliver klar over

omgåelse af reglerne ikke svarer sig det harmonerer i øvrigt fint med at der også er brug for langt mere effektiv kontrol med de øvrige bestemmelser for tunge køretøjer lad mig nævne vejbenyttelsesafgiften at alle husker at købe eurovignetten når de skal køre på danske landeveje det drejer sig om køre hvile

at nogle bevidst snyder på vægten og blandt andet monterer magneter på gearkassen det drejer sig om miljøzoner køretøjernes tekniske tilstand og så videre

over for deres kolleger i branchen blandt andet ved at glemme

og så videre den slags er totalt uacceptabelt og hammeren skal falde hårdt for de formastelige der planlægger

tilrane sig fordele på andres bekostning det skal rygtes ude i hele europa at det ikke betaler sig at snyde med reglerne når man bevæger sig rundt i danmark til gengæld er venstre så villig til at slække lidt på sanktionerne

ved ved betjening af tachografen det er jo noget der i de senere år har kostet mange danske vognmænd og deres chauffører klækkelige bøder uden at der overhovedet har

om bevidst snyd opsummerende kan jeg slå fast at venstre i denne sag har følgende klare pejlemærker for det første siger ja til mere effektive vejkontroller så vi standser ulovlig cabotagekørsel på de danske landeveje og sikrer en fair konkurrence inden for de gældende regler vi har noteret os at politiet nu får flere ressourcer men vi er klar til at supplere med en dansk version af den velfungerende tyske

hvor for eksempel forhenværende vognmænd og erfarne chauffører kan bistå politiet med effektive kontroller så det ikke varer flere timer på en rasteplads for det andet siger vi nej

fra to tusind og fjorten af hensyn til de danske vognmænds overlevelsesmuligheder for det tredje siger vi ja til evaluering af trafikstyrelsens cabotagevejledning så der sikres fuld klarhed over definitioner og fortolkninger og vi støtter det igangværende udvalgsarbejde der kører i regi af transportministeriet for det fjerde vil vi have øget fokus på produktiviteten blandt de danske vognmænd og der hilser vi det velkommen at vejtransportrådet er i fuld

årsagerne til at danske vognmænds produktivitet er faldet markant i de senere år på denne baggrund kan jeg meddele at venstre ikke kan støtte forslaget om at indføre en dansk karensperiode men vi ser

ulovlig cabotagekørsel i danmark og sikre mere klarhed

at der er forsvundet otte tusind chaufførjob

de danske nummerplader af inden for de sidste år er det noget man bakker op i venstre bakker man op

kan køre cabotagekørsel tre hundrede og fem og tres dage om året

så er jeg helt med på at vi skal tage det meget alvorligt at der er mistet otte tusind danske job

det er jo netop det arbejde jeg nævnte der foregår i vejtransportrådet hvor vi får afdækket samtlige årsager til

en af de ting der presser danske vognmænd men langtfra den eneste noget af det der er sket er jo at lønniveauet er steget voldsomt blandt de danske chauffører det er jo ikke noget vi blander os i

arbejdsmarkedets parter men det er en realitet

nødt til at forholde os til og så har vi det nok sådan at vi i danmark

vi har nogle afgifter som man måske ikke har syd for grænsen alt det får vi nu afdækket så vi får et katalog vi kan komme i gang med at tage aktion på

udenlandske biler kan køre her tre hundrede og fem og tres dage om året

det man kan efter nuværende fortolkning som jeg ikke er i tvivl om

at der står det her med at man bare kan blive frikøbt når man kører ud det her

siger så at venstre er imod yderligere liberalisering

mere massivt ind over for den ulovlige cabotage jeg har set forskellige statistikker nogle siger at en fjerdedel af alle cabotagekørsler i danmark er ulovlige det er klart at

lad os nu starte med det i stedet for ligesom at foregøgle nogen at vi kan rulle reglerne og udviklingen tilbage lad os håndhæve de regler der er

og så synes jeg ikke at vi skal bilde nogen ind at vi ligesom kan rulle nogle regler der er gældende i hele europa tilbage så vi får en retssag på halsen for selvfølgelig skal man ikke køre cabotage hver eneste dag tre hundrede og fem og tres dage om året og selvfølgelig skal vi ikke

der holder rumænere og ungarere og andre på rastepladserne med et lille primusapparat det er jo uværdigt ud over alle grænser

ikke det vi taler om vi skal håndhæve de nuværende

ønsker at ændre

opremser jeg kunne godt tænke mig spørge kunne det ikke være en idé for venstre

at være med på at udfordre eu

får bremset det problem at vi har chauffører overnattende i ugevis rundtomkring på rastepladser og hvad ved jeg kunne det ikke være en idé for danmarks liberale parti venstre at spille ind på den her måde i stedet for bare at lade de nuværende regler

hele europa det er i dansk transportbranches interesse specielt fordi vi har et højt professionelt niveau man så presset af nogle andre ting øgede omkostninger det er det vi er ved at få afdækket

som en slags protest mod eu

begynde at udfordre disse regler det synes jeg ikke er en særlig moden måde at føre politik på vi har nogle regler der er gældende i europa der er en dansk fortolkning af dem med de nuværende danske regler og der er vi som jeg nævnte klar til at kigge på om der er brug for præciseringer så ingen kommer til utilsigtettilsigtet at bryde dem det er vi klar til at kigge på og det er også et arbejde der foregår i det udvalg under transportministeren men at begynde at

de danske vognmænd så det er vi ikke med på vi holder fast i reglerne det er muligt

bliver præciseret og så skal vi sørge for at de bliver overholdt og det er måske

det er allerede nævnt at man har beregnet at

provokatorisk øjemed men simpelt hen for at beskytte det her erhverv herre kristian pihl lorentzen var selv inde på at

danske vognmænd kan eksistere og overleve i den mellemliggende periode

noget mere fokus på det meget meget vigtige arbejde der foregår i vejtransportrådet hvor man kigger på hvorfor danske vognmænd er blevet svækket

nu nævner herre henning hyllested de otte tusind job

i økonomien der betyder at der ikke er nær så meget transportarbejde det er nok en del af forklaringen der er andre årsager til at danske vognmænd mister konkurrencekraft bare se på lønudviklingen de sidste fem år det er noget arbejdsmarkedets parter tager sig af

vi ikke er klar til at begynde at ændre på de nugældende cabotageregler men vi er villige til at kigge på behovet for en præcisering af dem så der ikke opstår utilsigtet snyd

er et skråplan det vil gøre problemerne værre nu når vi taler om

mig at høre venstres ordfører har venstres ordfører nogen erindring om at dansk folkeparti mens de sådan var tungen på vægtskålen i det tidligere regeringssamarbejde

hen sådan at hvis man kigger arkiverne igennem

havde en chance for at få det igennem

at der skulle ske noget på det her område

venstres overvejelser i forhold til at dansk

omkostningsfrit hvor der ikke er nogen mulighed for at

det skal vi have gjort op med og det er vi alle sammen enige om så jeg tror faktisk at der kommer noget godt ud af den her debat og at vi kan fortsætte arbejdet i i udvalget når vi er færdige med det her

ikke vil tage fra venstres side er simpelt hen at begynde at gå dansk enegang og rulle nogle regler tilbage som er gældende i hele europa det er simpelt hen ikke i danmarks og danske vognmænds interesse det er dér vandene skiller men meget andet

herre hans

foregår på urimelige og ulovlige

sig at der kom mere fokus på

i de enkelte lande så vi får det fulde overblik så vidt jeg har forstået

for at håndhæve de gældende regler at gøre der må vi sige at vi har været svagt kørende med

nødt til at have nogle effektive vejkontroller og der er sket en vis styrkelse og vi ser gerne at politiets sparsomme ressourcer suppleret med erfarne vognmænd og chauffører der også kunne komme ud og deltage i det der det nytter jo ikke noget hvis man kun kontrollerer fra klokken ni om formiddagen til klokken femten om

midt om natten og derfor er vi nødt til at overveje

på den korte bane man støtter bare ministerens intentioner og

en fokusgruppe og arbejdsgruppe men det her

og billigt som muligt det har vi brug for for

snyderi med reglerne men at rulle tingene tilbage og tro

pigtråd omkring kongerigets grænser kommer der ikke noget godt ud af og derfor kan vi ikke støtte det her forslag som det foreligger

der hvor der virkelig er sket en stor udvidelse af

herre rasmus prehns egen regering det er det man kan konstatere

skal have en sådan karakter at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne hvordan skal man tolke

en sådan karakter at det ikke giver mulighed

mere om det end transportbranchens organisationer 3f

for at undgå misforståelser og utilsigtede transporter syd for grænsen med tom vogn hvis det finder sted jamen så er vi klar til at se på det det skal bare være i respekt for den gældende eu forordning således

fra dansk side går enegang og får

at vi skal basere den her debat på fakta altså det fyger rundt med tal jeg så ét sted

at det kun er fire procent af det samlede transportarbejde i danmark med lastbiler

det er danmarks statistiks tal så er der andre der siger at det er seks syv

men det er vigtigt at vi har proportionerne for øje der er nogle gange man sådan ligesom forgiver at det er halvtreds

er cabotagekørsel det er altså en forholdsvis lille del

der jo er masser af danske lastbiler og vognmænd der så også har kørsel i andre lande jævnfør

er simpelt hen et skridt som vil være i strid med den nuværende forordning og så får vi bare en tilbage løb

jeg kender fra hæren og det er ikke særlig sjovt så skal vi til at starte forfra og det svækker i øvrigt vores indflydelse på andre områder som er vigtige for danske vognmænd i eu systemet

chauffører der sidder på ladet af deres lastbil og indtager et kummerligt måltid mad fordi de er ansat som piratchauffører

har konstateret at vi i vores omgangskreds har bekendte der er chauffører der har mistet deres arbejde vi kender også folk som

sund og en stærk vognmandsforretning der er gået generation efter generation man har haft store investeringer og pludselig er grundlaget for

drive vognmandsforretning ikke det samme man bliver udsat for utrolig meget og unfair konkurrence der er alt for mange kedelige eksempler på ulovlig cabotagekørsel også det man kalder for piratkørsel derfor vil vi gerne fra socialdemokratiets side hilse velkommen at vi får lejlighed til at diskutere spørgsmålet om cabotagekørsel

vil gerne takke forslagsstillerne for at give os den lejlighed til at komme rundt i alle hjørner af den her debat det konkrete forslag fra dansk folkeparti

sagen er den som også venstres ordfører har været inde på at det formentlig ikke er det mest realistiske på grund af den forordning der ligger

glæder vi os over at man fra den nye regerings side

at stoppe den helt urimelige piratkørsel vi ser eksempler på med den nye regering havde vi allerede på den første finanslov sidste år afsat ti million kroner til øget politikontrol og vi har fulgt det op med den nye aftale vi har lavet gældende for to tusind og tretten

den her urimelige piratkørsel vi ser eksempler på vi har arbejdet intensivt med

finkæmme de her regler og der kan laves om hvad der kan forbedres der er nedsat et udvalg noget af det vi er optaget af fra socialdemokratiets side

international kørsel

det her med at køre ned over landegrænsen for så at køre tilbage igen og starte på en ny

laver paradekørsel med tom vogn for at snyde systemet er noget af det vi er optaget af at få stoppet vi vil ikke finde os i piratkørsel

ikke finde os i at

er sat i system på den måde det skal stoppes derfor flere penge til kontrol derfor et udvalg derfor en besked til branchen om nu må i rydde op i det her

også parat til at stramme reglerne yderligere op

også noteret os at den ellers meget liberaliseringsivrige eu kommissær callas som har talt om at

nu begynder at tale noget mere om at vi også

på løn og arbejdsvilkårene vi håber på

i en retning som kan være positiv for vi noterer os at det

kun er i danmark at man lukker vognmandsforretninger og der er chauffører der bliver arbejdsløse

chauffører der kørte i danmark oplever man nu at man bliver overhalet indenom af rumænske og bulgarske chauffører

det er en nedadgående spiral som

havde lejligheden til at gøre det men ok

lejlighed til med det her forslag at få en god debat

er helt rigtigt fat

jonas dahls vegne at

kender jo også venstres holdning til den her problematik så det forklarer også en lille smule om hvorfor vi ikke har kunnet ændre ret meget på det men

meget rørende indledning om de her stakler der sidder ude på rastepladser og så videre den sag er vi jo enige om og det

forordningen nævnt syv dage hvis det nu ikke giver nogen mening alligevel hvis man alligevel kan køre tre

man krydser grænsen hvorfor er der så nævnt syv dage

der er talt meget om i dag så kunne vi jo bare sige

international kørsel når man alligevel var på langtur

lejlighed så man ikke spildte ressourcer det var ånden og tanken i det her det man ikke havde set komme var de typer der finder på at sætte piratkørsel i system som

hvad er en reel international kørsel og det er det vi vil arbejde videre med det med karensperioden tror vi ikke er realistisk men vi vil

det er jo fuldt lovligt ifølge den fortolkning man har lavet

fuldt lovligt der er ikke noget pirateri i det pirateri er

at smutte over grænsen og så tage tre nye ture

tre kørsler inden for syv dage det er én kørsel inden for tre dage

af at der er interesseorganisationer der sandsynligvis har

jo også derfor at vi har nedsat et udvalg hvor man arbejder ihærdigt med at kigge det her igennem

sådan set var ånden i forslaget da vi lavede det

skal have strammet op på nogle af de her ting vi kan også forstå at eu kommissæren er villig til at kigge på nogle af de her ting for det har vist sig ikke bare i danmark hvor det har haft voldsomme konsekvenser men i hele europa at det har haft den her negative spiraleffekt derfor må vi kigge på det også det som

er inden for den gældende lovtekst men som måske er blevet tolket lidt strammere end

jo for så vidt ikke den ulovlige cabotagekørsel

også et problem og den sætter vi ind over for det er vi enige om og vi har afsat penge til yderligere kontrol

spørgsmål om at vi får tungvognssektionen

at køre indenlandsk godskørsel til for eksempel rumænske lønninger og ikke efter den danske godskørselslov hvor det skal foregå

i henhold til danske overenskomster og arbejdsforhold i det hele taget så det det handler om og det er det jeg

vi arbejder på også i den nuværende regering at man vedvarende udfordrer og spørger ind til ting i forhold til eu og er der uhensigtsmæssigheder

er ikke interesseret i at vi skal have bulgarske lønninger i danmark

gerne samarbejde med enhedslisten og med andre om at gøre nogle af de her ting

respekterer at vi har et eu samarbejde hvor vi har lavet nogle aftaler og før vi i fællesskab har lavet de

eu og cabotageforordningen på spørgsmålet om tre ture som måske kunne gøres til én tur

kigge på at lave en eller

tælle de der ture op på en anden måde

kan jeg forvente

tager vi handsken op så diskuterer vi det så går vi i dialog så prøver vi at finde ud af hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke lade sig gøre vi er kun optaget af at sikre at der er tryghed og ordentlige lønvilkår på

liberalisering der jo allerede har fundet sted som følge af den forordning som eksisterer i dag

bekymrer det herre andreas steenberg at der har fundet en voldsom liberalisering sted som truer det danske vognmandserhverv og de danske chaufførjob

rigtig mange penge på men en meget vigtig del af den her forordning er jo også den sociale klausul der ligger i

har lavet en fuld liberalisering det støtter vi op om og vi støtter også op om den melding der er kommet fra

vi har en forordning som trods alt er meget liberal og som åbner op for løndumping

forvente at det radikale venstre ikke bare går imod yderligere liberalisering men

udfordre eu på den gældende forordning

eller ændre på reglerne i den når nu muligheden opstår i og med at

vi så ellers skal forholde os er jeg jo også enig med transportministeren

nogen klar melding i dag om hvordan vi ellers ønsker den den her forordning ændret men vi ønsker den i hvert fald ikke

er glædeligt også fordi det er det store problem som det er og det tror jeg alle erkender det er et helt erhverv vognmandserhvervet med en masse chaufførjob som er

jeg vil næsten sige udslettelse i øjeblikket er der en vældig masse skænderier om

diskussionerne her nogle vil jo gerne tone det her problem ned og siger det det andrager tre fire procent

vi kan se at der er andre udlægninger af det men jeg tror der

som får indberetninger fra seks europæiske lande på det her felt så så

otte tusind job som blandt andet 3f og dtl har gjort opmærksom på allerede er tabt

det er jo også sådan at store danske vognmandsfirmaer jo flager ud

chauffører fra lavtlønslande til at køre

national transport i danmark i øvrigt er

fuldt lovligt hvis man skal følge forordningen og ikke

er mange af dem som åbenbart ikke har nogen problemer med de slavelignende tilstande som man så tilbyder

de der udenlandske chauffører jeg glæder mig selvfølgelig over at vi i

den nye finanslov bygger videre på

sidste år og afsætter yderligere syv million kroner til en øget kontrol jeg tror vi er enige om at det er en indsats der virker og den retter sig selvfølgelig mod de ulovligheder

foregår også på cabotageområdet

ingen tvivl om at tungvognssektionen i den forbindelse gør et kæmpestort stykke arbejde det synes jeg er glædeligt

er jo at man ikke udfordrer eu og det er i virkeligheden problemet det er eu der er problemet det

der er problemet det er faktisk den lovlige cabotage der er problemet og den har jeg ikke

at nogen heller ikke i debatten i dag ud over

rigtig var med på at udfordre jeg har allerede i

en stribe spørgsmål ligesom antydet

løndumping og at det faktisk foregår fuldt lovligt

så det er forordningen man skal rette sig imod og jeg har tidligere sagt at der jo opstår en gylden mulighed når forordningen skal revideres jeg er glad for alle de udmeldinger der kommer jeg tror

at man ikke vil yderligere liberalisering men skal vi have stoppet løndumping på det her område og skal vi have forsvaret hele vognmandserhvervet

vi også nødt til at gøre noget ved den eksisterende

yderligere liberalisering for så fortsætter problemet hvis vi

selve forordningen som den ligger allerede nu

fra dansk folkeparti vil jeg sige

er enige i at det skal være en

karensperiode på syv dage vi mener faktisk at det skal være muligt

ved hjælp af en international transport har kørt tre cabotagekørsler

køre ud og hente en ny international transport og køre international transport ind og ud af landet uden at det giver anledning til så

det skal også være muligt at køre transit igennem landet med den trækker som

at det er noget af det vi måske kan klare af i i udvalgsarbejdet

synes det er en god anledning til endnu en gang at få diskuteret det her

at for eksempel rumænske lønninger er

nu har jeg været i gang med en mindre undersøgelse og da jeg ved

så god hukommelse som herre andreas steenberg

af hans lange erfaring og og gode hukommelse kan herre henning hyllested og enhedslisten komme i tanke om om dansk folkeparti da det virkelig

i vognmandskredse og chaufførkredse og det synes jeg er glædeligt men det er rigtigt at

det

beslutningsforslag det kommer nu ikke bag på mig men jeg vil gerne spørge herre henning hyllested mener enhedslisten at transport af gods har en grænseoverskridende karakter det er mit første konkrete spørgsmål mit andet spørgsmål går på er det en fordel eller en ulempe for danmark og danske vognmænd

kørsel i rigtig mange år ved siden af har man så

det er meget meget

man sige stringent reguleret i godskørselsloven blandt andet med henvisning til at

hvis man vil køre national transport

er disse løn og arbejdsvilkår som er kommet under pres fordi man nu tillader udenlandske vognmænd med billige chauffører til rumænske lønninger at køre national kørsel

det det vi sætter ind imod vi sætter ikke ind imod international transport det er fornuftigt det er rigtigt det har altid foregået danske chauffører har en lang lang tradition for at

er realistisk og hvad der ikke er realistisk

henning hyllested hvis nu man vil ændre

enhedslisten vil blandt andet med karensperioden

er det så noget der vil ske i københavn eller er det noget der skal ske nede i bruxelles det var mit første spørgsmål

går på den præmis at enhedslisten

jo er et trofast støtteparti for regeringen og et parti der er glad for regeringen

jeg spørge om herre henning hyllested anerkender regeringens nye rapport om social dumping hvor der blandt andet står at danmark ikke

mulighed for at indføre en karensperiode for cabotage inden for den gældende eu forordning og at vi vil få

foreligger nogen retspraksis nej det gør der ikke der er åbenbart ikke nogen der har prøvet

føre sager på det her område og det er der hvor vi mener at at staten regeringen folketinget

gå i clinch med eu systemet prøve at udfordre det og ikke bare

hensyn til eu systemet jeg erkender at det er klart at vi er oppe imod eu her vi er oppe imod kernestof i eu nemlig fri bevægelighed

men hvis det indre marked og fri bevægelighed betyder sammenbrud for

og tab af stribevis af i det her tilfælde chaufførarbejdspladser

mener vi at man jo kunne bruge forordningens

mulighed for at trække i nødbremsen som det også er foreslået af nogle af organisationerne

og sige her er der en forvridning af markedet jeg tror det

det man er oppe imod er jo altså også at man har nogle arbejdsmarkeder

begrænsninger mere kontrol

der er ikke lige vilkår rammevilkårene er vidt forskellige og når det her er

et større problem for det danske vognmandserhverv det kan vi se på de

så er det fordi der er dårligere rammevilkår for danske

jo være interessant at diskutere om man kunne

mit spørgsmål til ham om hvor stort et ansvar man

når først man er færdig med at være minister bliver man meget klogere på det her område herre ole sohn

måske var en god idé at lave en hurtigere rokade med ministre sådan

kom ind og blev minister og kom ud igen meget klogere

kan se at det sådan set sker for fremtrædende personer der har stor magt i deres

og det er fra rød og det er fra blå side så

at det danske vognmandserhverv har det svært

det har vi set længe og derfor slår vi sådan set erhvervet ihjel hvis der ikke er

derfor støtter vi selvfølgelig at når der er regler

være den nødvendige kontrol men det var altså meget bedre

at ændre på de forudsætninger der er for de her problemer

og derfor kan vi ikke støtte det

snakker liberal alliance men ok det erkender jeg og det

det det handler om er så at ændre på de forudsætninger en måde at ændre forudsætningerne på var jo også

vente hvornår er forudsætningerne ændret så meget at man kan give om jeg så må sige det hele frit løb

der er man tilfreds med den liberalisering der har fundet sted som jo giver anledning til problemerne og som giver anledning til at

parti vi har i det her folketing står på talerstolen i øjeblikket

vi jo er nødt til at vente indtil vi får de afgørende mandater

et sigte efter næste valg og

så vil man sådan set kunne klare sig på markedet

bestemt en liberalisering på det her område

fordi vi har indhyllet os selv i en økonomisk situation med en ubalance mellem den offentlige og

den politik der føres nu hvor også herre henning hyllesteds parti lægger stemmer

samme lønniveau som danskere inden vi ændrer på noget og hvad skal der så foregå i mellemtiden jeg spørger igen for det er jo den nuværende forordning

der giver anledning til problemerne vi er enige om alt det med de ulovlige

det danske chaufførerhverv og det danske vognmandserhverv på fuld lovlig vis kan man sige fordi man henholder sig

ulovlige og at man havde dårlige vilkår for chauffører og så videre

altid løser problemerne ved flere regler og det er også det

flere regler mere kontrol og derfor vil jeg bare sige vi skal jo en anden vej

regeringen har igangsat et udredningsarbejde på det her område og så må vi se men vi ønsker simpelt hen at vente indtil vi har andre løsninger end blot

ansvarlige politikere om at få ændret rammevilkårene for

erstatningsregler og så videre så vi holder fast i en liberal indgang til det her vi stemmer ikke for det her

total fejlopfattelse det her er bare en ren forenkling som vi gerne vil have så vi får et rent snit på det her område så der ikke kan tolkes så meget på området og

har slet ikke set hvad det er der foregår man tager i hvert fald ikke

ikke tage os af fordi eu siger at

det her handler om det handler heller ikke om at man har bevilget flere penge til det

det handler simpelt hen om at vi har en skæv fortolkning af den her

syv dage inden man må køre tre nye cabotagekørsler

andre ordførere om de kunne huske hvad dansk folkeparti gik og gjorde

europaudvalget den fjerde juli to tusind og otte støttede vi ikke den her forordning vi spurgte oven i købet den daværende minister carina christensen om hvordan man skulle opfatte det her

citere en enkelt linje fra den daværende minister som er taget ud af et referat på mange hundrede sider derfor skal der gå syv dage inden

så konstatere men på det pågældende møde

det er der ført referat på så det kan herre rasmus prehn læse

jeg kan jo forstå at det bliver meget svært at få et flertal for overhovedet at tage det her op fordi

står heroppe på talerstolen og kipper med det blå flag

vi ville gerne men vi kan jo ikke fordi eu de store folk nede i bruxelles har sagt hvordan vi skal opføre os kære venner vi er i danmark

det der er fornuftigt det er da fornuftigt at der er fælles regler inden for transportsektoren men hvorfor skal de så i danmark fortolkes således at vi lige pludselig kommer til at fremstå med særregler

har talt med eu kommissær kallas

at lytte til det her jeg har jo set at kallas

ikke været nogen henvendelser fra regeringerne

de nordiske lande jeg kan så forstå at der har været en kontakt nu og det er da selvfølgelig glædeligt men hvorfor vente til foråret 2013 vil ministeren hvorfor ikke komme i gang med det her arbejde

det ene udvalg efter det andet og diskuterer det her og

nedsat en kommission så det skal nok gå alt sammen det får de mennesker altså ikke smør på brødet af skal jeg hilse og sige

det er beklageligt at man er så bagstræberisk i forhold til

jeg sige tak for en trods alt

en andenbehandling og jeg håber at partierne vil sætte sig

i stedet for bare at stikke hovedet i busken og sige

kroner af til yderligere politiindsats i år

øge den her indsats man nedsætter udvalg man arbejder med at få præciseret det her med hvad international kørsel er

karensperioden og så siger dansk

jamen tilbage i to tusind og otte stemte vi imod ja men så siger dansk

ordfører i samme åndedrag ja der var godt nok en minister som ellers garanterede for at der var en karensperiode det var så godt nok fejlagtigt men hun gav den garanti hvorfor var dansk

og ministeren sagde at den var der hvorfor stemte man så

meget gerne anerkende at der er sat penge af selvfølgelig det har jeg gjort ved flere lejligheder

hvordan nogle kynisk på fuld lovlig vis udnytter nogle tåbelige danske cabotageregler det er det den her debat skal handle om

køre tre hundrede og fem og tres dage om året i danmark

et svar fra ministeren om og jeg tror på at når jeg får noget fra ministeren så passer det selvfølgelig

ikke vil yderligere liberalisering nej men det er

det kan næsten ikke blive mere liberalt

slog til lyd for den her karensperiode

almindelige eu skepsis der trådte i

på det tidspunkt har man jo haft den opfattelse at karensperioden var indbefattet men ok lad os bare bruge den her debat som en anledning til at arbejde videre

undgå social dumping i fremtiden jeg synes det

været behandlet her i salen heller ikke den danske fortolkning af den den har ikke været behandlet hernede i folketingssalen nej det er noget man har foretaget rent administrativt derfor har vi ikke stemt imod den

af cabotagereglerne var kommet til behandling hernede i salen

fuldt finansieret det er desværre ikke tilfældet med det beslutningsforslag som venstre har

blev provenuvirkningen på helårsbasis skønnet til

disse besparelser indgår fortsat som en del af den samlede finanspolitiske prioritering

må konstatere at venstre ikke kan anvise den fornødne konkrete finansiering men blot angiver

finansieringen skal findes under forhandlinger om finansloven det er ikke lykkedes som bekendt på den baggrund støtter regeringen ikke den foreslåede bevarelse af boligjobordningen pengene er efter vores opfattelse bedre brugt på andre initiativer

fordi regeringen er uenig i de erklærede mål som venstre har med at bevare ordningen regeringen har som en topprioritet at skabe vækst og nye job regeringen arbejder også hårdt for at bekæmpe sort arbejde vi må bare konstatere at vi vurderer at andre initiativer har større effekt end en forlængelse af boligjobordningen med den netop vedtagne skattereform som venstre og konservative retfærdigvis også lagde stemmer til skabes der ny vækst og det sikres at særlig lønmodtagere med

mellemindkomster får en økonomisk gevinst på sigt bidrager skattereformen til at øge beskæftigelsen

cirka femtentusind personer til sammenligning er beskæftigelseseffekten af boligjobordningen forholdsvis beskeden ordningen skønnes kun at skabe cirka en tusind to hundrede nye job det svarer til at det koster cirka

det er en naturlig konsekvens af en ordning som har et stort såkaldt dødvægtstab fordi der gives offentlig støtte til arbejde der alligevel ville

under boligjobordningen ville således blive udført uanset den økonomiske tilskyndelse som skattefradraget har givet et andet hovedformål med at bevare boligjobordningen er ifølge venstre at bekæmpe sort arbejde også her har regeringen allerede gennemført målrettede initiativer ikke mindst inden for byggebranchen samtidig medvirker skattereformen til at begrænse udbredelsen af social dumping

skabe mere fair konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske virksomheder der arbejder i danmark regeringen ønsker som jeg nævnte i indledningen

prioriterer de initiativer der giver den største effekt

siger at han ikke vil videreføre boligjobordningen hvad så med de ældre mennesker som havde gavn af hjemmeserviceordningen vil ministeren tage initiativ til at genindføre den så de personer trods alt stadig væk kan få den hjælp de

ministeren være indstillet på eventuelt i samarbejde med dansk folkeparti at finde en finansiering som gør at man kunne genindføre den ordning for i dag står man jo helt uden noget altså tidligere havde man en hjemmeserviceordning og så fik man boligjobfradragene

det

energistøtteplan som skulle sikre at

få lavet investeringer i

man ville nu i stedet for forlænge boligjobordningen hvilket vi jo bifaldt men samtidig

at man ville arbejde på at lave den her ordning med hensyn til

vinduer isolering af huse nyt tag måske

valgte at stille folk i udsigt som nu er forsvundet ganske simpelt

folk får støtte til nogle ting som de alligevel ville have gennemført og

en familie der

så oveni skal have støtte fra staten det

er at der er tale om relativt få og meget meget dyre job i den her ordning og de penge kan bruges bedre på en anden måde og

hvor vi nu kan se at vi har oplevet det største jobtab siden to tusind og ni siden nytår har vi mistet sekstentusind arbejdspladser i danmark

vil man ikke være med til at forlænge finansministeren har

på kort sigt drejer sig om femtentusind tyvetusind stillinger skatteministeren og regeringen

finansministeren siger er effekten på kort

nye job der er meget stor dødvægtseffekt i det her

støtte initiativer som alligevel var blevet gennemført

fuldtidsstillinger skønnedes at ville komme fra

i andre private erhverv det kan godt være at der bliver flyttet rundt hvis det er det skatteministeren er bekymret for men hvis der skabes beskæftigelse til

tyvetusind personer på den her ordning ja så frigøres der jo så

antal personer et andet sted i dansk økonomi finansministeren siger altså at

at regeringen ikke ville vælge en mere offensiv tilgang i dens økonomiske politik ved at

været en del af det og jeg må så bare konstatere at regeringen synes at en ordning

nettotal er meget meget dyrt finansieret

hen det er en dårlig måde at bruge penge på jeg kan da godt unde folk at de skal

men jeg kan se nogen grund til at staten skal støtte mennesker i at gøre det som de alligevel ville have gjort

en god måde bruge pengene på og det er derfor vi har sagt

end i boligjobordningen

de håndværkere som arbejder med det her og der siger hold godt fast

at boligjobordningen har betydet flere ordrer i deres forretning

lavet en masse nye ting af nogle selvstændige håndværkere som samtidig med at de får en forretning ud af det beskæftiger nogle

regeringen dropper en ordning som er en stor succes i danmark og ikke mindst

sådan det tal skal fortolkes

en og firs procent vil vil bruge den

med de håndværksmæssige arbejder de får lavet

det samme som at det er årsagen til at de

er jo om boligjobordningen i selvstændig grad er årsag til at de får lavet de her ting og det

der er en vældig stor dødvægt i det her

masse arbejde lige nu lige før boligjobordningen udløber derfor er der

på lige i øjeblikket det er meget naturligt at der

se det her i en større sammenhæng i retning af jamen giver det her virkelig ekstra arbejde

og hold godt fast vurderer du

fået flere ordrer på grund af boligjobordningen så svarer en og firs procent

så bliver der spurgt hvad vil det betyde for din virksomhed hvis boligjobordningen ophører den første januar 2013 syv og tres procent skriver at de vil få færre ordrer tre og fyrre procent

sort arbejde to og fyrre procent

og ikke nogle embedsmænd som ikke ved

til at miste fundamentet for deres virksomhed så vi også får færre selvstændige så det er altså et kæmpe tab for det danske samfund hvis regeringen fastholder at ville fjerne boligjobordningen og det må altså give overvejelser

interesseorganisation der står bag den undersøgelse dem får vi mange af dagligt som politikere og

nødvendigvis er forkerte det bestemt ikke men embedsmændenes vurdering er jo heller ikke nødvendigvis forkert vil

embedsmændene synes når herre brian mikkelsen siger

her ting både i skatteministeriet og i finansministeriet og og man ved ret meget om effekterne af det det er grundigt analyseret

vi er kommet frem til

at pengene bliver brugt til indrømmet

nettovækst i beskæftigelsen ministeren påpeger rigtigt og jeg har intet grundlag for at

via boligjobordningen jo kommer ved at folk dirigerer deres forbrug

det er det man skal regne med jeg ser bare frem til at ministeren anvender den samme retorik over for sine ministerkollegaer der siger at de har skabt i tusindvis af ekstra job ved at dirigere forbrug hen

miljøtiltag og vindmøller og

nogle ting når virkeligheden er at det forbrug jo også er noget der er blevet dirigeret om fra et andet sted via skatteyderne eller bare ved at folk frivilligt vælger

der er tilskud til miljøinvesteringer så det håber

offentlige kasser voksede markant mere end i andre lande

blev ekstra hårdt ramt fordi den danske økonomi var blevet overophedet af en uansvarlig økonomisk politik med ufinansierede skattelettelser inden krisen utallige gange advarede de økonomiske vismænd og nationalbanken i årene to tusind og seks til

om at vk regeringens økonomiske politik ville føre til en høj ledighed og en ringere konkurrenceevne vk regeringens svar var at lærebøgerne i økonomi skulle skrives om med denne manglende evne til at erkende problemernes omfang og karakter og med en fuldstændig fraværende vilje til at gøre noget som helst for at sikre dansk økonomi og holde hånden under beskæftigelsen gik det gruelig galt fra to tusind og syv til tolv faldt vi derfor fra at være det tredjemest konkurrencedygtige land i verden

da det langt om længe gik op for vk regeringen at der var en krise gjorde den alt alt for lidt for at holde hånden under beskæftigelsen i den korte tid herre lars løkke rasmussen var statsminister mistede danmark

hver dag også om søndagen

lars løkke rasmussens vagt den vigtigste opgave for den nye regering har været at standse blødningen standse tabet af danske arbejdspladser derfor har regeringen igangsat en lang række initiativer

det vigtigt for mig at fastslå at denne regering har et altoverskyggende mål nemlig at skabe nye private arbejdspladser så de arbejdsløse kan få det de allerhelst vil have nemlig et arbejde derfor har regeringen sat gang i renovering og nybyggeri af almene boliger renovering

af skoler kloakker opførelse nye vindmølleparker

som alene i to tusind og tretten vil skabe enogtyvetusind job derfor ventes beskæftigelsen at stige i to tusind og tretten for første gang siden to tusind og otte

det også vigtigt at nævne at det netop er inden for bygge og anlægsfirmaernes område at de her investeringer

få en effekt men gjorde vk regeringen overhovedet noget da den havde ansvaret et af de få tiltag som vk regeringen satte i søen som en forsøgsordning vel at mærke var boligjobordningen som vi nu behandler vk regeringen satte en udløbsdato på ordningen nemlig enogtredivete december to tusind og

fordi boligjobordningen har vist sig at være dyr og have en begrænset effekt

halv million kroner per job der bliver skabt

hundrede reelle nye job om året med ordningen fordi mange af de projekter

derfor vores vurdering at de samme penge

ved at blive anvendt på andre områder regeringen prioriterer nemlig vi må og skal skabe flest mulige arbejdspladser for de penge som fællesskabet stiller til rådighed her har boligjobordningen altså ikke vist sig at være den mest omkostningseffektive

venstre vil med dette beslutningsforslag afsætte

milliard kroner til at bevare ordningen men hvor skal pengene komme fra det anviser venstre som sædvanlig ikke derfor må vi med rette spørge hvor på det offentlige budget skal der spares for at fortsætte denne ordning er det på sygehusområdet

omsorgen for vores ældre medborgere det vil venstre vel ikke konkretisere ligesom venstres formand hverken i går eller i dag tør konkretisere

skal skæres ned hvis venstres hede ønske om skattelettelser

lege julemand i november at uddele massive skattelettelser uden at fortælle hvem der skal betale for dem det holder ikke det konkrete forslag er ikke finansieret og skaber for få nye job

finanslovforslag det

thomas jensen

svar var til de folk der demonstrerede

det var en ekstra lønpulje på fem milliard kroner det tror

nok om om historieskrivning er det virkelig socialdemokratiets svar at boligjobordningen ikke duer

konstatere at der siden nytår er forsvundet sekstentusind arbejdspladser i

var vurderingen at der ville blive skabt cirka to hundrede reelle job

fem hundrede nye fuldtidsstillinger på årsbasis

så mange job som der er arbejdsløse i danmark

skabt koster en million kroner for skatteyderne derfor har regeringen

valgt at prioritere nogle andre ting vi har jo indgået et bredt energiforlig som

kan renovere flere almene boliger og vi har tilpasset økonomien for

vi sat gang i en masse initiativer som alle sammen vil bidrage til at skabe nye arbejdspladser i danmark og de skal samlet set tjene det formål at sætte gang i dansk økonomi så vi får et selvbærende opsving

de ønsker og visioner som vi skal høre de pæne ord om

dansk byggeri vurderer at det er fem tusind arbejdspladser så synes jeg bare at det er en lemfældig omgang med dansk økonomi her har vi noget

og sort arbejde over til at være hvidt arbejde så det er den dygtige håndværker der

ordrerne og ikke ham der kan være mest kreativ med papirarbejdet

som vi kan se giver mere aktivitet og øger beskæftigelsen i danmark

er trist at socialdemokratiet mener det er en overflødig ordning

at vi holder hånden under beskæftigelsen

titusind flere danske lønmodtagere

og de forskellige forlig vi har indgået derudover

for mange familier i de oplysninger jeg har

at familierne får en lettere hverdag og

på andre områder nemlig at vi har givet mulighed for at pensionister og unge mennesker kan få et skattefrit fradrag på titusind kr sådan at de kan være med til at løse nogle

slå græsplænen og hente og bringe børn ude i de danske familier

en af de ordninger som vi kan se

effekt at den har bevaret mange job sikret mange

at spare på deres egne udgifter

kronhæderligt arbejderparti som egentlig står vagt om håndværkere nu kan vi så se

for vk regeringen ikke gjorde noget som helst for at modvirke social dumping dansk folkeparti var med til

ladeport for at udenlandsk arbejdskraft kunne komme ind og stjæle arbejdspladser fra danske lønmodtagere det har vi sat en stopper for

en stopper for det ved tiltag efter tiltag der skal modvirke social dumping på de danske byggepladser og

vi mener at vi kan bruge pengene på en anden og bedre måde det gør vi blandt andet ved at renovere almene boliger der kommer håndværkere i arbejde ved at bygge nye almene boliger hvor der kommer håndværkere i arbejde og ved at lave en lang række tiltag så vi holder hånden under beskæftigelsen

så vi sikrer at der ikke kommer folk fra andre lande

arbejder på lønninger der er langt langt lavere end det overenskomsterne på området egentlig siger vi skal også sikre at

det skal der laves tiltag for der skal blandt andet laves en kontrol og det er sådan nogle tiltag vi laver gang på gang når vi laver forlig

sørge for at forbedre forholdene på de danske arbejdspladser

er ordentlige så der ikke kommer nogen udefra

holder hånden under danske arbejdspladser men derudover

arbejdspladser ved lave renovering og nybyggeri og renovering af kloakker

initiativer vi sætter i gang så vi holder hånden under beskæftigelsen og

holder hånden under beskæftigelsen dansk byggeri siger selv at det har givet

thomas jensen til er at det faktisk er danske medarbejdere der bliver ansat modsat de initiativer som regeringen sætter i gang som skal holde hånden under beskæftigelsen fremrykning

i fuld gang med at gøre det nu tag for eksempel banelegemet mellem skanderborg og herning som jo blev renoveret her hen over sommeren der gik der nogle tyske arbejdere og lavede noget af arbejdet det var ganske fint

at det var tyskere der lavede det men samtidig kunne man jo glæde sig over at produkterne svellerne

på den måde bidrog det rent faktisk også til at øge beskæftigelsen i midtjylland at man lavede sådan en renoveringsopgave af skinnenettet mellem herning og skanderborg så jeg synes ikke vi skal se så sort hvidt på det jeg synes det er positivt når

der kommer folk i arbejde og jeg er rigtig rigtig glad for når det sker på ordentlige vilkår

vi har brug for vi skal da understøtte den danske beskæftigelse og ikke den tyske eller den polske det virker

om det er den eneste plan regeringen har man har

beskæftigelse i fleggaard og i otto duborg det virker

som har bidraget til en øget grænsehandel har været herre lars løkke rasmussens fedtafgift som dansk folkeparti jo støttede på den måde synes jeg nok også at

gribe lidt i egen barm og se på hvilke ting man selv har lavet der ikke har trukket i den rigtige retning men

jeg sige at oprydningen på arbejdsmarkedet efter dansk folkeparti og vk regeringen

at vi først er ved at tilpasse regelsættene og sørge for at der

ud og kontrollere hvordan det er på danske arbejdspladser

arbejdsmiljø og om folk har opholdstilladelse

i fuld gang og jeg håber også at dansk folkeparti vil bakke op

når vi kommer frem til virkelig at få holdt hånden under den danske

de får nye lærlinge ind i butikken

så smuldre og falde sammen den første januar ordrerne vil falde bort for en stor dels vedkommende de må fyre medarbejdere og aftager ikke lærlinge

vi kommet frem til at de penge kan bruges mere effektivt ved at skabe arbejdspladser andre steder derfor har regeringen vedtaget en bred buket af tiltag som skal støtte

holde hånden under dansk beskæftigelse i danmark og det er jo bla

som jeg allerede har sagt flere gange heroppefra renovering af almene boliger nybyggeri af almene boliger renovering af den lokale folkeskole renovering af plejehjem og så også renovering af kloaknettet rundtomkring i de danske kommuner derudover er der en lang række tiltag inden for

det konservative folkeparti jo også bakker op om og det er alt sammen noget der vil

det vil også skabe job for de håndværksmestre

ikke ansætte ny arbejdskraft og de vil ikke ansætte lærlinge

garagen eller nogle af de andre ting som man ellers ikke ville kunne få lavet fordi man ikke

at de opgaver ikke længere bliver lavet derfor er mit spørgsmål

thomas jensen ikke kan se at det her betyder at danske håndværkere kommer til at miste ordrer at arbejdspladser vil gå tabt at den unge generation af håndværkere som i dag bliver uddannet i håndværkerfirmaerne jo ikke ansat længere håndværkerne til at ansætte lærlinge der er ikke arbejde til dem

jeg har mødt som ikke har kunnet få en læreplads

regering er kommet til har vi lavet en stor målrettet indsats for at skabe praktikpladser og sørge for at unge mennesker

det vil sikre at vi også i fremtiden har gode veluddannede faglige folk og

understøttes af at der skal være noget til dem at rive i og det kommer der ved alle de initiativer vi sætter i gang renovering af almene boliger nybyggeri renovering af skoler kloaknet og

bred palet af indsatser vi sætter i gang og det skal nok bidrage til at både lærlinge svende og mestre har noget

alene de afgiftsbelagte varer som sodavand slik is og så videre det er altså en markant stigning og det er altså arbejdspladser som fiser lige ud af landet tilbage til det som

det er jo om en bevarelse af den velkendte boligjobordning som dansk folkeparti var med til at indføre sammen med den tidligere regering

supergod og derfor selvfølgelig støtte op om det her beslutningsforslag

en af dem er jo at den holder hånden godt under beskæftigelsen dansk byggeri har

på fem tusind personer alene i midt og vestjylland hvor jeg kommer fra er det

hundrede håndværkere der

som har fået nye vinduer det kan også være hjælp til

også nævnte i mit spørgsmål til herre thomas jensen tror jeg af de rigtig gode effekter af

dansk arbejdskraft der bliver ansat af det

de her kæmpe anlægsbyggerier som motorveje og store sygehusbyggerier osv

danske beskæftigelse jeg er helt uenig i ministerens udsagn om

er dødvægt for det danske samfund så er det da at vi bruger offentlige kroner på at holde tyskere og polakker i beskæftigelse det er da dødvægt så det gør noget en anden god effekt af den her ordning er jo også at det begrænser sort arbejde jeg har ikke set

hvert fald fået refereret at i sverige har man stort set fået udryddet sort arbejde ved den udvidede

er at den gamle hjemmeserviceordning jo ligger indregnet i boligjobordningen

pensionister og førtidspensionister kan få tilskud til rengøringshjælp det bliver altså afskaffet fordi vi ikke fortsætter boligjobordningen og det

ikke en socialdemokratisk ledet regering at man nu vil fjerne en så god ordning som hjemmeserviceordningen så det synes jeg

finansloven for at få genindført boligjobordningen men her fra talerstolen kan jeg i hvert fald sige at vi

råd til at opretholde det det har været en dyr måde at skabe arbejdspladser på havde der været mange flere penge i samfundet

jeg ikke afvise at det var noget vi kunne have opretholdt

til gengæld gennemfører regeringen så nogle andre tiltag som gør at vi kan nå

målet om at skabe vækst skabe beskæftigelse om at bekæmpe social dumping alt sammen

er langt stærkere end dem der ligger i forslaget her om at bevare

en for dyr og for ineffektiv ineffektiv måde at skabe job på der er et relativt stort dødvægtstab på ordningen

arbejde der bliver udført alligevel selv om man ikke får det her

som sagt havde der været mange flere penge i samfundet

da muligt at det var noget der skulle fortsætte vi har været positive over for det tidligere det er der ikke

vi har prioriteret at investere i uddannelse i infrastruktur i jobskabelse med andre metoder end det der ligger i i ordningen her så vi kan ikke støtte

det med at da man lavede regeringsgrundlaget var planen at

til gengæld skulle der så komme sådan en energirenoveringstilskudspulje

og den blev brugt som undskyldning for at det var ok for regeringen at afskaffe boligjobordningen der kom noget andet og man havde tidligere været lidt sure på boligjobordningen

den var grøn nok og så skulle der komme noget andet i stedet for det blev så heller ikke til noget altså er det ikke problematisk for sf

der forsvarer regeringsgrundlaget meget meget grundigt

engang det der står i regeringsgrundlaget kan danskerne regne med boligjobordningen afvikles der skulle komme noget nyt det nye kommer ikke men man fastholder afviklingen

energipolitikken de kommende år år der bliver opsat flere havvindmølleparker

den her finanslov er det jo korrekt at boligjobordningen

den fortsætter heller ikke i en grøn udgave

pakke der både indeholder forskellige elementer til at skabe grønne job men også forskning i forskellige former for grøn teknologi som både kan gøre os til et mere ressourceeffektivt miljømæssigt bæredygtigt samfund

som også kan være med til at skabe beskæftigelse i fremtiden

vi kommer foran på nogle af de områder hvor

absolut ikke at regeringen har noget at skamme sig over når det handler om at opnå grønne resultater jeg er glad for at venstre også

jeg synes at det er påfaldende at man skal høre sf tale om noget på lang sigt

dygtigere når vi lige nu og her står med en udfordring

lige nu og her sikrer beskæftigelsen til tusindvis af danskere

der kommer nok noget andet i stedet for ad åre det synes jeg da er

de mange der har oplevet at de har fået mere beskæftigelse og større omsætning inden for eksempelvis håndværkerfagene

følge af det her men de skal så ifølge sf

ville have været det er fordi vi nu og her vil gøre noget for at holde hånden under beskæftigelsen det hører jeg ikke noget om at venstre synes er en god idé så gør vi samtidig det

også om fem år og ti år kan skabe nye arbejdspladser

kan højne produktiviteten så vi kan blive et land hvor vi producerer noget

meget dårlige erfaringer med hele vejen op igennem det sidste årti men det er nu engang det vi gør

sørge for at der er beskæftigelse i danmark

beslutte os for at de skal få en bedre økonomi på én gang i vores samhandelslande men vi kan sørge for at holde orden i vores egen butik at skabe beskæftigelse det er det vi gør med finansloven boligjobordningen har der desværre ikke

kan gavne vores håndværkere og som også kan gavne

i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv

ført en politik der nu og her skaber beskæftigelse

enogtyvetusind færre arbejdsløse næste år

spor ud så vi kan skabe mere beskæftigelse og varige job i den private sektor i årene der kommer det indebærer også investeringer som vi så

vil give lige nu men som vil lægge noget til de enogtyvetusind job

synes vi ikke at vi har noget som helst at skamme os over

form for borgerlig økonomisk ideologi

det har kostet en million kroner per job der er kommet ud af den her ordning og det

som de ellers ville have vundet

det er ikke rimeligt at nogle virksomheder smyger sig uden om at betale skatten og derfor kan konkurrere

efter reglerne derfor bekæmper vi sort arbejde men

så derfor klinger det utrolig hult når

hans kristian skibby forsøger at svinge sig op til det

uden opbakning fra dansk folkeparti det må vi så klare selv

spørgsmålet om social dumping

den her regerings lod efter ti år hvor der nærmest ingenting skete

den tidligere regering med støtte fra dansk folkeparti accepterede at der foregik tryk på løn og arbejdsvilkår for typisk østeuropæisk arbejdskraft

arbejdede efter overenskomsterne det sætter vi kraftigt ind mod i to finanslove

vi skaber ordentlige danske job der synes jeg

i tilskuddet til tandpleje

boligjobordningen væk hvor den del som hed hjemmeserviceordningen

en hjemmeserviceordning som før boligjobordningen gik ud på at man

mindre tilskud hvor er sfs sociale profil blevet af i

er den røget ud af vinduet i ministerbilen

går ud over sundheden hos de socialt udsatte fordi de ikke har råd til at komme til tandlægen der sætter vi ind og gør noget der

flere penge til kommunerne så de kan hjælpe de mennesker der er ved at blive sat ud af deres lejlighed fordi de har råd til at betale huslejen

til gengæld for nogle andre små skattestigninger

ligheden en smule vi har intet at skamme os over den her ordning vil jeg tro at man

kostet en million kroner per job der er skabt ved den her ordning det løser vi så på andre måder

to procent af de udgifter der har været ved den her ordning

at det er danskere der har svært ved at få enderne til at mødes der betaler for deres rengøring

jesper petersen ikke enig i at rigtig god ordning

hundrede job og kostet cirka en million kroner per arbejdsplads der er skabt her er det så her vi skal

med at bruge pengene eller skal vi prioritere dem anderledes i en tid hvor pengene er meget små i modsætning til andre partier der

finanslovforslag så har denne regering sat sig for at pengene skal passe

det er ikke muligt hvis der skal være råd til alle de andre ting vi gerne vil

hjemmeserviceordningen som vi har gjort tidligere

der er ingen tvivl om at boligjobordningen har haft en positiv effekt på for eksempel beskæftigelsen men det centrale spørgsmål er jo om den positive effekt er tilstrækkelig i forhold til

man har brugt på den det mener jeg ikke er tilfældet lad mig som radikal ordfører slå fast at vi er imod at bevare ordningen for radikale venstre har det længe været

markant det lykkedes med skattereformen hvor vi sænkede skatten og gjorde nogle andre fornuftige ting det er det man kan kalde skattelettelser ind ad fordøren

videreføre den såkaldte boligjobordning som er et fradrag for håndværkerarbejde ordningen koster en

milliard kroner om året og

skal man også finde den fulde finansiering venstre har jeg hørt vil vil finde de penge ved blandt andet at bekæmpe

socialt bedrageri er vi vel alle sammen imod men det er noget af en fugle på taget øvelse

heller ikke her mener jeg at venstre overbeviser når det handler om

bliver skønnet at boligjobordningen samlet set har skabt omkring

tusind to hundrede nye

million kroner per nyt job det synes jeg er en meget dyr måde

skabe job på det skyldes at vi langt hen ad vejen giver skattelettelser på aktiviteter der alligevel ville være blevet udført det er også derfor de økonomiske vismænd taler om et betragteligt dødvægtstab ved denne ordning

gerne vil beholde ordningen hvem vil ikke have en skattelettelse fristes jeg til at spørge men samlet set er det ikke en særlig effektiv måde at bedrive skattepolitik på

at man skal anlægge de gængse måder

konkurrencekraften hvordan virker det på fordelingen og hvad med de administrative omkostninger ved

samlet set ikke at det er en særlig

skattepolitik på

dansk økonomi det er vi i radikale venstre og det er vi også i regeringen som helhed vi har lanceret flere initiativer der skal sikre en større indenlandsk efterspørgsel men samtidig og det er meget vigtigt for os

holder vi stædigt fast ved reformkursen

på længere sigt reformkursen fremtidssikrer vores økonomi på længere sigt

som der bliver bygget op med reformkursen bidrager til dansk økonomi nu og her det er netop denne tillid vi skal omsætte til at danske husholdninger

privatforbruget det er der plads til og

sætter yderligere turbo på nyansættelser der er mange jobåbninger allerede nu men vi kan godt drive det yderligere frem med vores reformkurs samlet set mener jeg at regeringens økonomiske politik

det var tilrettelagt til at skulle målrettes enhedslisten

at den radikale ordfører skylder at give et svar til de mange håndværkere som kan se frem til mindre beskæftigelse hvad er det så de skal lave

håndværkerne konstatere at der kommer til at forsvinde rigtig mange job den første januar

jeg vil gerne gentage

det står meget nagelfast at vi vil fremtidssikre dansk økonomi vi vil sikre at vi fortsætter vores reformkurs som jo betyder at der bliver skabt job og som betyder at der bliver holdt hånd under beskæftigelsen alene det forhold at der er tillid til dansk økonomi i form af en lav rente i forhold tusind og otte

et beskæftigelsesplus på fyrretusind

den skattereform vi har gennemført i samarbejde med

ikke længere kan bruge boligjobordningen jeg ved ikke hvad det er for en

at de håndværkere der

jeg ved ikke hvad det er de rengøringsassistenter der i dag er ude i de private hjem

hvor vi kan konstatere at beskæftigelsen er faldet

og her har vi en ordning der med garanti vil sikre beskæftigelse til danskerne også efter

består af alle de mange initiativer som regeringen tager

at skabe tillid til den danske økonomi og bidrage til

tror på at der er styr på dansk økonomi det er jo tilliden til den danske økonomi der skal gøre at den private opsparing den store private opsparing der er opsamlet

at opgøre nettoeffekten på beskæftigelsen det er ikke nok at sige at man har et eller andet opsummeret bruttotal og med det legitimerer en ordning vi bliver nødt til at se på den samlede effekt på beskæftigelsen

tal fra skatteministeriet at effekten af boligjobordningen ikke er tilstrækkelig i forhold til den udgift

regnskabsmæssige præmisser for at sige det lige ud

det boligjobordningen har været med til at vise

og så vælger regeringen at slagte fedekalven

også bare se på at der er administrative konsekvenser det er der også af den svenske model der er effekten på sort arbejde der er beskæftigelseskonsekvenserne altså hvis

dødvægtstab forbundet med den ordning fra sverige

se på de enkelte elementer i en ordning og der mener jeg

der bliver anlagt et meget enten eller syn på tingene fra

den aftale vi havde med regeringen om at den kunne

til gengæld har vi lavet en finanslovaftale med regeringen der alt i alt inden for det grønne område og grøn beskæftigelse omfatter

milliard kroner over de kommende år både til beskæftigelse teknologisk udvikling elektrificering af en jernbanestrækning og andre

lægger op til mere beskæftigelse

det grønne område end det som den her boligjobordning lægger op til så derfor støtter vi afvisningen af det her forslag og siger at det er bedre at lave noget andet på det grønne område

er sagt vil jeg også gerne sige at vi har haft en diskussion med regeringen

kunne gøres endnu mere inden for grøn beskæftigelse og det vil jeg sige

bliver et tema vi kommer til at drøfte med regeringen også i de kommende måneder vi fik det ikke med i det omfang vi gerne

nogle andre formål man ville

to procentpoints nedsættelse af topskatten og det ville vi langt hellere bruge pengene på det ville

ramte de danskere som betaler mest i skat i dag og som dermed mest har fortjent en skattelettelse det ville også være en skattelettelse som ville have en større beskæftigelseseffekt end boligjobordningen det er nemlig sådan som regeringens ordførere

at de overdrevne tal om beskæftigelseseffekten som den tidligere regerings partier kommer med

overdrevne man kan jo ikke kun se på hvor mange der kommer i job i forbindelse med at man bruger et offentligt beløb på at

man skal også se på hvor mange der mister deres job fordi folk nu anvender deres penge på boligjoborienterede ting i stedet for at anvende deres penge andre steder i samfundet

vi stemmer alligevel for det her forslag fordi boligjobordningen indeholder en lettelse af skattetrykket for bestemte mennesker i det danske samfund og vi mener at skattetrykket trænger til at blive lettet vi ville bare hellere gøre det på en anden måde men hvis det er det der ligger på bordet og er det der kan opnås enighed om

byggeområdet og vel

sådan i omegnen af femtentusind arbejdspladser i alt inden for hele området

der er ikke nogen tvivl om at når man konsulterer de mennesker som arbejder med det når man snakker med dem om det

har det betydet langt flere ordrer for håndværkerne

man har kunnet tage nogle flere lærlinge ind i butikken for de travle danskere har det gjort hverdagen lettere

gjort hverdagen meget lettere så det har været en situation

alle har fået noget ud af det og ingen har tabt ved det så det er altså

har konverteret sort arbejde

har givet ekstra penge i statskassen fordi vi nu har konverteret det sorte arbejde til hvidt arbejde

blev lavet uden at der blev betalt moms og skat derfor er det ekstremt beklageligt at regeringen har valgt at droppe

at man ville afskaffe

så vælgerne gik altså til valg i den forvisning

ville fortsætte i sin nuværende form

vælgerne at man vælger at afskaffe

så stor succes og så stor betydning

regeringen lovpriser sig meget af at man har lavet nogle kunstige stimuleringspakker som reelt set

tisse i bukserne man får det varmt i en meget kort periode

mens man samtidig med den anden hånd har gennemført nye skatter og afgifter for seks milliard kr noget som har kostet arbejdspladser og konkurrenceevne i danmark så har vi her en ordning som vi ved giver varig beskæftigelse som vi ved konverterer sort arbejde til hvidt arbejde som vi ved mange tusinde danskere har glæde af som vi ved skaffer nye arbejdspladser som vi ved skaffer unge mennesker beskæftigelse i en vanskelig branche og som vi også ved vil betyde at folk

mere moralsk over for skattevæsenet så færre vil unddrage

derfor kan vi

beslutningsforslaget her vi har selv

og som også svarer til de udfordringer der er i dag i danmark inden for håndværkerbranchen men det her forslag

at jeg ikke er tilfreds med at der er opbakning

i venstre mener vi at boligjobordningen har været en succes for danske familier har med ordningen

få skattefradrag for håndværkerudgifter og serviceudgifter i hjemmet og det har lettet hverdagen for mange familier det har også været med til at mindske

også været med til at sikre en mere rimelig og retfærdig konkurrence på markedet

de dygtigste og dem der kan give den skarpeste pris der får ordren og ikke dem der fristes af at være lige kreative nok i forhold til hvordan der skal

så har ordningen haft en rigtig positiv betydning for beskæftigelsen i danmark og særlig

hvor der er kommet nye tal der viser at der er forsvundet sekstentusind job i danmark siden nytår

vigtigt at vi griber de muligheder vi har for at tage initiativer der kan sikre vækst og beskæftigelse i danmark væksten er i slæbespor slæbegear og der er endda en voldsom risiko for

derfor vil det være helt oplagt at fastholde en succesfuld ordning som boligjobordningen

dansk byggeri er at ordningen skaber fem tusind arbejdspladser det synes vi faktisk er rigtig mange fem tusind arbejdspladser er rigtig mange og det vil vi i venstre gerne være med til

tage nogle af de konkrete eksempler som vi bliver mødt med når det gælder boligjobordningen i går kunne man i p4 nordjylland høre håndværksmestre begræde at regeringen ikke fortsætter den succesfulde ordning jeg kan ikke mindes at det har set så sort ud med hensyn til kommende arbejde i det nye år siger hans jørgen kastberg fra aars der er

i venstre synes vi faktisk at tømrermesteren og hans kollegaer skulle fortsætte med at få fyldt deres ordrebøger op de skulle fortsætte med at kunne sikre beskæftigelse til deres dygtige medarbejdere og fortsætte med

hjemme hos danskerne det mener regeringen så desværre ikke er vigtigt

ærgrer mig selvfølgelig

jo ikke kun være håndværksmesteren der er i fokus det der næsten er

så hører historierne ude fra virkeligheden en virkelighed hvor en indehaver af et rengøringsfirma bliver kontaktet af kommunen og bliver spurgt om ikke det var noget at få oprettet et akutjob dem skal der

opslås nogle stykker af og det betragtede indehaveren af det her rengøringsfirma

af en henvendelse for hvad er vilkårene jo vilkårene er at indehaveren af det pågældende rengøringsfirma kan se frem til at

afskedige medarbejdere efter nytår

fordi folk melder fra folk ønsker ikke at fastholde en rengøring på regning en rengøring fulgt efter reglerne når der ikke længere er mulighed

bruge fradraget i boligjobordningen og så er det da grotesk at man skal blive kontaktet for at ansætte folk i akutjob når den virkelighed man står over for på grund af beslutninger truffet på christiansborg er at man skal sige farvel til dygtige medarbejdere

fem tusind job siger dansk byggeri og

der er i beskæftigelse og vi synes altså at det er besynderligt at vi ikke griber de mest lavthængende frugter der er i forhold til at fremme

været kritiske over for at der ikke var nok fokus på energieffektiviseringer i boligjobordningen det skulle være meget mere grønt

folk kunne få hjælp til rengøring

for lidt fokus på det energimæssige og løsningen var jo så ifølge regeringen at

skulle laves en tilskudsordning til energirenoveringer det var svaret da man i regeringsgrundlaget afskaffede boligjobordningen

fra regeringen givet i regeringsgrundlaget kan danskerne regne med dem løber regeringen nemlig også fra ingen energirenoveringspulje til danskerne til trods for at det var budskabet fra regeringspartierne da man sagde at man ville afvikle

at afskaffe en ordning som er så succesfuld vi synes det

fokus fra et flertal af folketingets partier i forhold til at vi her har med en ordning at gøre der skaber arbejdspladser til danskerne i en tid hvor

og råber og skriger på det

jeg kan så forstå af debatten

i forhold til gængse regnemetoder altså at hvis ikke man havde gjort noget

og det gælder selvfølgelig særlig den socialdemokratiske ordfører og bruge den samme målestok når man kigger tilbage

og tredivetusind job regeringen sad på hænderne det var helt forfærdeligt

den samme regnestok som herre thomas jensen gjorde i forhold til beskæftigelse så bør herre thomas jensen også sige at beskæftigelsen var femogfirstusind større end den ellers ville have været hvis ikke vk regeringen havde ført den økonomiske politik den gjorde men hvis det kan være et lille biprodukt af dagens debat

der bliver en

det men det er jo bare en ringe trøst at vi kan stå herinde og diskutere regnemetoder når det det handler om er arbejdspladser ude i virkeligheden og det er arbejdspladser hos håndværksmesteren hos servicevirksomheden som er med til at gøre hverdagen lettere for danskerne

for familierne et effektivt værn mod sort arbejde noget som er fornuftigt og godt for dansk økonomi det har man valgt at se bort fra jeg ved ikke om det er fordi

er en ærgelse over at andre fik ideen det håber jeg så sandelig ikke men man kan da af og til blive i tvivl

at få slået fast at vi her står

med et helt konkret værktøj der kan sikre beskæftigelse til tusindvis af danskere det havde vi håbet på

været en større forståelse for er vigtigt særlig

det må vi konstatere ikke er tilfældet men

få gjort klart hvor de politiske forskelle er i danmark

så en voldsom forskel i forhold til dette konkrete forslag der kunne have sikret

været målsætningen for den her regering siden den trådte til for lidt over et år siden har været at stoppe den blødning af arbejdspladser ud af danmark

er kommet et godt stykke med de politiske tiltag vi har lavet

håbet på men trods alt

synes venstres ordfører ikke at det er for få job man skaber med boligjobordningen når det koster almindelige skatteydere en million kroner

er da besynderligt at når herre thomas jensen taler om regeringens politik så

det om hvad der ellers ville være sket så har man gjort noget hvorfor så ikke anerkende

sikrede beskæftigelse til femogfirstusind flere danskere end hvis man havde siddet på hænderne jeg beder bare om at der er lidt rimelighed i den måde man argumenterer på det synes jeg

ville klæde os herinde

bare nogenlunde at acceptere hvad det er for en måde vi opgør tingene på så kan vi bare diskutere politik i stedet for

med tal oven i hovedet i venstre mener vi at boligjobordningen er en succes den skaber beskæftigelse

ud af danmark

schack pedersen svarer mig jo ikke direkte på om venstre virkelig mener at det er en god ordning med boligjobordningen

det koster skatteyderne en million kroner

og få ham til at gå ud og give medvind

til venstres og konservatives politiske tiltag næh vi må se på hvad det betyder for den enkelte skatteyder i forhold til hvad det koster og der har

ansatte fra nytår end de har nu

jeg synes virkelig at

er sørgeligt at herre thomas jensen mener at det håndværksmestrene siger

noget politisk spin der må jeg bare sige at jeg oplever folk der er dybt frustreret over udsigten til

afskedige dygtige medarbejdere fordi de kan se at ordrebøgerne

tynder ud at de ikke kan holde den kadence at de ikke kan fortsætte med at få flere ordrer ind som boligjobordningen har skaffet det er derfor vi vil fastholde

jeg vil gerne understrege endnu en gang at regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik hvor vi prioriterer de initiativer der giver den største effekt og hvor alle initiativer i øvrigt er fuldt finansierede det opfylder det konservative

må konstatere at de konservative ikke kan anvise den fornødne konkrete finansiering til hverken videreførelse eller udvidelse af ordningen konservative anfører godt nok

en bevarelse og udvidelse af boligjobordningen kan finansieres af øgede skatte og momsindbetalinger som følge af at sort arbejde gøres hvidt og det offentlige forbrug gøres lavere der anvises imidlertid ikke en eneste konkret krone

milliard kroner årligt som det kræver bare at bevare den nuværende ordning på den baggrund

jo direkte økonomisk uansvarligt at foreslå en udvidet ordning med et maksimalt tilskud der er cirka otte gange så stort

to tusind og tolv med den gældende ordning som nævnt under behandlingen af det foregående beslutningsforslag er regeringen ikke uenig

i vigtigheden af at skabe vækst og nye job regeringen arbejder som nævnt også hårdt for at bekæmpe sort arbejde vi må bare igen konstatere at det er nødvendigt at prioritere og at andre initiativer efter vores vurdering har større effekt end en opretholdelse af boligjobordningen

gentage mig selv her men blot henvise til mine bemærkninger under behandlingen af det foregående beslutningsforslag om regeringens skattereform og initiativer mod sort arbejde og om hvorfor boligjobordningen er en meget meget dyr måde at skabe nye job på konservative henviser i sin begrundelse for beslutningsforslaget til erfaringerne fra sverige hvor man i nogle år har haft nogle tilskudsordninger til privates husholdningsydelser kaldet

som omfatter henholdsvis håndværksydelser og hjemmeserviceydelser

i boligjobordningen til maksimalt fyrretusind kroner årligt per person og tilskudsprocenten af lønudgiften til halvtreds procent forslaget er egentlig ikke overraskende de svenske ordninger fremhæves ofte blandt andet af byggebranchen som løsningen på alle problemer herunder sort arbejde og arbejdsløshed som regeringen ser det indeholder de svenske ordninger imidlertid grundlæggende de samme fordele og ulemper som boligjobordningen bare i en væsentlig større målestok men at man øger ordningens omfang får ikke den samlede vurdering af økonomien i boligjobordningen til at falde anderledes ud tværtimod regeringen ønsker som jeg nævnte indledningsvis at føre en ansvarlig økonomisk politik hvor man prioriterer de initiativer der giver den største effekt og hvor alle initiativer er fuldt finansierede regeringen kan derfor

baggrunden for den diskussion som vi har i dag jeg står med en

evaluering og sammenfatning af den svenske ordning i sverige har ordningen skabt mindst fireogtyvetusind

over en million svenskere har brugt

statsfinansielt lønsom som der står her fordi der gives mere tilbage til statskassen

startet og der er startet helt nye brancher på baggrund af det her

vil vurdere i regeringen også hos skatteministeren om der er mulighed for at skabe et hvidt marked for håndværkerydelser

stadig væk at få de konservative til at svare på hvad

det har man overhovedet ikke vedrørende de svenske erfaringer

er der forskellige vurderinger af det

også i skatteministeriet har

i min tale at der er helt de samme problemer der

men det er mere mere begrænset end det som

nye job er lige så begrænset

er det under alle omstændigheder en meget meget dyr måde

at der er skabt

og jeg citerer fra en rapport som

de giver mere tilbage til statskassen i form af øgede skatteindtægter end de koster så bliver man jo

alt andet lige også jævnfør undersøgelser både fra skatteministeriet og fra rockwool fonden meget domineret

er der en vis effekt men den er langt langt

er en vis jobskabelse men antallet af nettojob

der bliver påstået fra

begrænset vis begrænset overgang fra sort til hvidt arbejde

også andre måder man kan få det her problem løst på og det er vi i regeringen

mig fra alligevel at sige nogle pæne ting om boligjobordningen som vi synes har været succesfuld og gjort hverdagen lettere for danskerne

effektivt værn mod sort arbejde og har været med til at sikre beskæftigelsen særligt i håndværksfagene derfor synes vi i venstre

det er altså afgørende at vi her fra christiansborg fører en politik som kan fremme vækst og beskæftigelse og der er og bliver boligjobordningen et rigtig godt

men vi har nu ikke noget problem i venstre med at regeringen bliver klogere der skal heller ikke være copyright på politik det brokker vi os ikke over alle de gode ideer vi har haft som regeringen ønsker at tage til sig

få regeringen på bedre tanker betalingsringen blev lagt i graven selv om det stod i regeringsgrundlaget regeringen fortrød sin egen sukkerafgift regeringen kom på bedre tanker når det gælder skattevilkår for udsendte medarbejdere ja jeg skal heller ikke afvise at vi i venstre også af og til

på bedre tanker jeg kan så bare opfordre regeringen til

i stedet for bevidstløst at kigge på skatter og afgifter som et instrument til at

genere danskerne gøre det dyrere at være dansker og sende arbejdspladser ud af landet så prøv dog at bruge det med modsat fortegn nemlig til at fremme vækst

det konservative folkepartis beslutningsforslag går som sagt videre end den nuværende boligjobordning det konservative folkeparti ønsker at udvide ordningen efter svensk forbillede det synes vi i venstre egentlig er en sympatisk tanke men da den økonomiske ramme dermed øges i forhold til den finansiering vi

fundet til at bevare boligjobordningen i vores finanslovudspil så kan vi ikke give tilslutning til forslaget men jo selvfølgelig gøre

fastholde boligjobordningen som vi kender den til gavn for vækst og beskæftigelse

det tidligere beslutningsforslag om at fastholde boligjobordningen for

af flere partier med forskellige budskaber og forskellige holdninger det kan man da vidst roligt sige at den nuværende regering er et rigtig rigtig godt eksempel på jeg kan bare med sindsro konstatere at vi

igennem ti år har haft et fortrinligt samarbejde med det konservative folkeparti

er ikke et sekund i tvivl om at vi vil kunne gentage det når flertallet forhåbentlig skifter efter næste

måske også at herre thomas jensen skylder

referere den analyse som herre claus hjort

dansk konkurrenceevne er udfordret

for en socialdemokrat at anerkende det synspunkt jeg kan

hvert fald i dele af sf er en lignende opfattelse af hvad

ikke bare vil opretholde man vil ligefrem overbyde venstre

udvide ordningen ganske massivt jeg kan konstatere at der ikke er enighed om skattepolitikken på højrefløjen og jeg kan konstatere at det er populært at byde over hinanden forslaget går ud på at kopiere den svenske model med rot og

ordningerne til danmark det betyder at der i stedet for det nuværende skattefradrag skal gives et tilskud og at boligjobordningen udvides så tilskuddet forhøjes til maksimalt fyrretusind kroner per person jeg kan allerede nu afsløre at vi fra socialdemokraternes side opretholder den udløbsdato som vk regeringen satte med ordningen nemlig den enogtredivete december to tusind og tolv det gør vi fordi boligjobordningen har vist sig at være dyr og have en begrænset effekt

der skabes koster skatteyderne en

million kroner samtidig bliver

året med ordningen fordi mange af de projekter der får tilskud alligevel

blevet gennemført pengene kan bruges med større effekt i form af flere arbejdspladser ved at blive anvendt på andre områder regeringen prioriterer vi må og skal skabe flest mulige arbejdspladser for de penge som fællesskabet stiller os til rådighed og her har boligjobordningen vist sig ikke at være den mest omkostningseffektive måde at skabe arbejdspladser på en model svarende til den svenske vil ikke være løsningen på alle problemer herunder sort arbejde og arbejdsløshed som forslagsstillerne ellers ynder at give udtryk for de svenske rot og rut avdrag ordninger vil give de samme fordele og ulemper som boligjobordningen

noget større omfang men den svenske ordning koster altså næsten femten milliard svenske kroner årligt i modsætning til den danske boligjobordning som

det højere maksimale tilskudsbeløb på halvtredstusind svenske kroner årligt samt at der også

som følge af at man anvender en fakturamodel indførelse af en model som den svenske forudsætter således en finansiering i en helt anden størrelsesorden end boligjobordningen og det er svært at se

skal komme de konservative har da heller ikke gjort sig den anstrengelse at anvise sådan helt præcis hvor det er at man vil skære ned i den offentlige sektor for at finansiere den her model

konservative anfører et drømmescenarie om at en udvidelse

finansieres ved øgede skatter og momsbetalinger som følge af at sort arbejde gøres hvidt og det offentlige forbrug gøres lavere det lyder jo godt

afsløre her i dag at det ikke bare skal lyde godt det skal også de konservative drømmerier holder desværre ikke ved nærmere eftersyn det konservative folkeparti tror at deres forslag som en hvirvelvind vil gøre sort arbejde hvidt og dermed være næsten selvfinansierende men den holder altså ikke ser vi på danske erfaringer som det økonomiske råd har behandlet i

at tidligere ordninger herhjemme ikke har haft så gunstig en effekt

at gøre sort arbejde hvidt

ikke støtte en udvidelse af ordningen som er for dyr

har en vækstøkonomi som er en af de mest progressive i øjeblikket i europa det går rigtig godt i sverige en af de ting som man har valgt at gennemføre i sverige er rot ordningen altså den model som

i sverige løber rundt i sig selv derfor er mit spørgsmål til

hvor man tidligere har været så fascineret af sverige

vælger at fastholde en sådan ordning er det fordi det er en dårlig ordning for sverige er det fordi det er en

samfundsøkonomisk rigtig ringe idé eller hvad

gode politiske reformer har bragt det svenske samfund

og fremtidssikret samfund mens de havde magten

kan jeg sige også med de erfaringer jeg har fra mit arbejde i nordisk råd og ved samtale med svenske kolleger der

brian mikkelsen synes at en ungdomsarbejdsløshed på otte og tyve procent betyder at det går

jeg ved heller ikke om herre brian mikkelsen virkelig tror at det er fornuftigt med de uddannelsespolitiske prioriteringer

svenske samfund under den borgerlige regering med anders borg som finansminister

næh jeg tror desværre at det svenske velfærdssamfund med den konservative ledelse

nok i det der giver værdi her i norden nemlig det at investere i mennesker

sin ungdom og sørge for at inkludere ungdommen i samfundet

at glemme i dag derudover synes jeg heller ikke

har givet den særlig gode anbefalinger

er sverige en af de økonomier som bevæger sig bedst fremad mit konkrete spørgsmål til herre thomas jensen

politisk konsensus i sverige om at ville bevare

reelt arbejde for familien danmark

politikere borgerlige politikere der har hyldet at man nu i sverige vil sænke selskabsskatten og sagt at man

i folketinget glemmer at sige er hvordan svenskerne anders borg finansministeren vil finansiere det her

masse fradragsordninger for virksomhederne det glemmer man jo at fortælle

den konkrete boligjobordning i danmark som vk

den udløbsdato fordi vi kan konstatere at ordningen ikke har en ordentlig beskæftigelseseffekt

regeringen vedtaget et rigtig rigtig godt forslag som træder i kraft den første januar

der er rigtig mange positive elementer i det her

fordi det holder hånden under beskæftigelsen bekæmper sort arbejde og så videre

hvis man vil kopiere den svenske ordning fuldt ud og det er at der er andre

hurtig bredbåndsforbindelse ind i sit hus

fradrag for graveomkostninger og det er jo noget der ikke

for vores yderområder hvor der mange gange er dårlige bredbåndsforbindelser og hvor

ikke rigtig er noget incitament for for teleselskaberne til at få leveret de her ting hvis man fik kopieret den svenske ordning med at få lavet en fradragsordning også for graveomkostninger

om det er en tro kopi af rut registeret fra sverige man tænker på

den her del kommer med i det hvis jeg skal sige noget

at finansieringen er ret uklar

det kommer til at koste den nuværende boligjobordning kostede

milliard kr hvilket jo også er en betragtelig sum

det bliver væsentlig dyrere med en tro kopi af den svenske model

man tog stilling til det hvad det kom til at koste og hvordan man finansierede det

også det gør men det finansierer nok ikke hele beløbet

ganske positive elementer i forslaget men finansieringen er nok lidt

øger beskæftigelsen men den beskæftigelsesgevinst er utilstrækkelig i forhold til de penge vi bruger på

skal komme ind ad fordøren bevidste skattelettelser som virker og dem har vi leveret med skattereformen

gennemfører en lang række hjælpsomme elementer for den danske økonomi

grund til at videreføre boligjobordningen

man når man så har det som politisk standpunkt

så de får en højere grad af politisk seriøsitet hvis vi skal kunne diskutere dem ordentligt regeringen har gennemført andre tiltag til

for dyrt at bare ville forstørre det problem der var med boligjobordningen

for få job i forhold til hvor dyr den var

at lette eksempelvis topskatten det mener vi er bedre og klogere men vi er ikke et parti der siger nej til en skattelettelse til danskerne så derfor vil vi også stemme ja til det her

på samme måde kan

i øvrigt være trist når gode politiske beslutninger omgøres

deres potentiale sådan har jeg det med boligjobordningen som vk regeringen gennemførte i maj to tusind og

stor succes allerede fra starten af

træg fødsel men efter en måned eller to begyndte folk

om finansloven for to tusind og tretten har konservative kæmpet for at gå den modsatte vej i stedet for at aflive en ordning

vi opfordret regeringen til at udvide ordningen efter svensk model

får vi skabt vækst i danmark og vi får skabt ro om familiernes økonomi derfor har vi også under forhandlinger med regeringen indtrængende opfordret til at man kigger på den her model det har været et af vores hovedkrav under finanslovforhandlingerne det blev så ikke til noget og derfor

ordningen har været en kæmpe succes i sverige broderfolket hinsidan har ikke alene fundet en model der skaber i tusindvis af arbejdspladser fireogtyvetusind nye arbejdspladser i alt og forbedrer og

i sort arbejde givet ekstra skatteindtægter og ikke mindst lettet hverdagen for i tusindvis af familier det var også hensigten da vk regeringen sidste sommer indførte håndværkerfradraget på femtentusind kroner per voksen i en husstand til lønudgifter til børnepasning rengøring eller

og halvtredstusind danskere sig af den danske model i sverige har over en million svenskere benyttet sig af modellen i danmark har ordningen

viser beregninger fra dansk byggeri to og halvfjerds procent af organisationens medlemmer har fået nye ordrer som følge af ordningen mens hver tredje medlemsvirksomhed af dansk byggeri har ansat nye medarbejdere

håndværkerfradragets

en mærkbar beskæftigelseseffekt job som danmark i den grad har brug for lige nu

regeringen jo som bekendt valgt at sige nej tak til at fortsætte ordningen til trods for at den bidrager positivt

den skaber aktiviteter og beskæftigelse sikrer flere praktikpladser i byggebranchen bekæmper unfair konkurrence reducerer sort arbejde giver travle familier mere fritid og bidrager til en bedre og mere grøn boligmasse

vi har hørt her i dag at argumentet for at skrotte ordningen

den har været for dyr men regeringen har jo valgt at se bort fra de mange sidegevinster som ordningen inkasserer indtægter fra skat på løn sparede offentlig forsørgelse og aktivering samt øgede skatter og moms som følge af mindre sort arbejde for blot at nævne nogle få eksempler

faktisk vurderer hver anden medlemsvirksomhed af dansk byggeri at ordningen medfører mindre sort arbejde og det er bestemt ikke et uvæsentligt argument i den virkelighed

små og mellemstore virksomheder befinder sig i med andre ord har der været al mulig grund til at fyre

det danske håndværkerfradrag er kun en miniudgave af ordningen i sverige hvor det reelle tilskud til husstandene er godt otte gange højere det sætter selvsagt gang i projekter af større volumen og kaster dermed også endnu større positive effekter af sig således

de svenske ordninger som giver reduktioner i skatten på op til halvtredstusind

danske kroner at have skabt fireogtyvetusind nye job

har på et enkelt år benyttet ordningen og ni ud af ti svenskere mener at ordningen har mindsket sort arbejde ja det er trist at skulle sige farvel til

boligjobordningen den må vi jo så gennemføre når vi

kommer til magten igen hurtigst muligt for tænk på hvad det kunne have udviklet sig til hvis regeringen havde lyttet til os under finanslovforhandlingerne så havde der været reelle job i håndværkerbranchen familierne var blevet gladere og lettet for en del arbejde og vi havde kunnet give lærlingene en fremtid også inden for håndværkerbranchen så beklageligt er det men vi

dette beslutningsforslag for at give danskerne en bedre hverdag

at forbedre danmarks konkurrenceevne på hotelområdet ved ligesom i mange andre lande at give fuld afløftning for momsen for erhvervsmæssige hotelovernatninger

herigennem at skabe danske arbejdspladser regeringen er opmærksom på at der er behov for at skabe vækst i danske erhverv ved blandt andet at sikre en bedre konkurrenceevne regeringen ønsker at føre en økonomisk politik hvor man prioriterer de initiativer der giver den største effekt og hvor alle initiativer er fuldt finansieret regeringen prioriterer i finanslov to tusind og tretten andre områder højere end hotelerhvervet det gælder blandt andet ambitiøse investeringer i uddannelse og forskning bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

og en målrettet job og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere der risikerer at miste retten til dagpenge regeringen vil som det fremgår af

og tyve plan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen i danmark markant og styrke konkurrenceevnen gennem reformer regeringen har netop vedtaget en skattereform der sænker skatten på arbejde markant for almindelige mennesker samtidig med at der skabes flere job på langt sigt

og ottehundrede personer og den finanspolitiske holdbarhed øges med to

årligt der er tale om en reform

er med til at sikre vækst og beskæftigelse i fremtiden regeringen har yderligere

initiativ til at der nedsættes en produktivitetskommission der skal kortlægge årsagerne til den lave vækst i produktiviteten siden midten af

og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger der kan styrke produktiviteten og dermed konkurrenceevnen i danmark som en del af aftalerne om finansloven for to tusind og elleve blev fradragsretten for hotelovernatninger hævet fra fem og tyve procent til halvtreds procent med virkning fra den første januar to tusind og elleve fradragsretten på fem og tyve procent for restaurationsydelser blev fastholdt det konservative folkeparti har anvist finansiering ved brug af det uforbrugte provenu fra lov nummer l fem hundrede og fem og tyve af syttende juni to tusind og otte om kantinemoms det er korrekt at der eksisterer et ikkeudmøntet provenu fra kantinemomsforliget i to tusind og otte forliget var et led i en aftale mellem den tidligere regering og socialdemokratiet og aftalen indebar at merprovenuet skulle udmøntes i fællesskab en del af provenuet blev udmøntet i

to tusind og elleve det er op til forligspartierne at blive enige om en udmøntning af den resterende del af provenuet væksten i hotelerhvervet afhænger af andre faktorer end graden af momsafløftning hotelovernatning af strengt erhvervsmæssig karakter eksempelvis faktorer som valutakursudsving graden af rejselyst og investering i hotelproduktet med mere regeringen vil gerne se den fulde effekt af den tidligere forhøjelse af fradragsretten og regeringen har derfor ikke i den nuværende økonomiske situation planer om at finde finansiering

forslag som forventes at medføre et umiddelbart provenutab på cirka tre hundrede og tres million kroner om året regeringen afviser derfor

udenlandske overnatninger i danmark har betydet at der er

se at det har medført en eksportindtægt til danmark på

og tre og halvfjerds million kroner i øgede indtægter

det koster hvis man kigger på det

investerer offensivt

man få en tilsvarende yderligere udvikling

der er andre faktorer end momsafløftning som

men vi agter altså ikke at bruge så mange penge på det på det her tidspunkt

indgangsvinkel til det fra den nye

relativt beskeden investering der skal til for at understøtte den her

man kan påstå at

bliver faktisk afholdt mange konferencer i danmark og der er sket en vækst som det også tidligere er anført af herre hans kristian skibby så vi afventer og ser udviklingen og

en banal konstatering når vi kan konstatere at de nabolande vi normalt konkurrerer med

som parameter for i hvilken udstrækning der bliver arrangeret konferencer

som sagt er vi da opmærksomme på det og vi vil følge udviklingen

en hotelovernatning og at man

fra når man går ud og køber sig til et

på et hotel eller andre steder hvad er forskellen på man gør noget i sin egen virksomhed

her

til momsafløftning eller forhøjelse af fradrag for moms vi tror nemlig at

faktisk er i vækst og at vi understøtter lokal jobskabelse i hele landet

i at der er behov for at se på momsafløftningsproblematikken jeg synes jo det er absurd at danske virksomheder vælger at lægge konferencer andre steder end i danmark på grund af de forskellige muligheder for momsafløftning

der er fuld momsafløftning i eksempelvis sverige og tyskland

som i to tusind og ti omsatte for over otte og tres milliard kroner det er et erhverv som hvert år skaber mere end ethundredetusind arbejdspladser i danmark og specielt i yderområderne oplever vi

det er relevant at vi sikrer en bedre sammenhæng mellem turismeerhvervet og relevante uddannelsestilbud så vi får målrettet uddannelser

en undersøgelse af hvad kinesiske turister efterspørger i danmark det de i høj grad efterspørger

rent faktisk nogle der kan hjælpe dem som kan tale kinesisk

men baserer deres vurdering af rejsemålet

rejsens samlede værdi hvad er det for en service der er hvad er

endelig for at komme tilbage til kineserne vi ser i stigende grad at nyrige asiater er villige til at betale rigtig meget for en god turismeoplevelse

støder vi i høj grad på problemer alt lige fra visum og over til

taler kinesisk det kinesiske rejsemarked har et potentiale til at stige med tyve til tredive procent de kommende år

lavet og som også ligger til grund for det beslutningsforslag

ligger her skriver horesta meget klart at hvis det er sådan

at man er hotelovernattende gæst og man er turist så lægger man typisk tusind kroner

i statskassen hvis det er sådan

man er forretningsrejsende og hotelovernattende

lægger man typisk fem tusind kroner i døgnet

godt kunne tænke os at vi fik mere momsafløftning vi mener bare at det er vigtigt at se på turismeerhvervet generelt

vi fik kortlagt de helt konkrete barrierer der er for den yderligere udvikling før vi lægger os fast på

for hotelovernatninger som er den endegyldige løsning til at skabe yderligere vækst

den fulde momsafløftning men vi har som sagt også

vi skal ind og se på momsafløftningen vi har bare ikke den fulde finansiering til at kunne gøre

det positive over at i den her ordførertale

fantastiske halvtreds million

havde fundet frem i dagens anledning til initiativer inden for blandt andet det her område

give mange arbejdspladser og så finder

så ordføreren sagde

få yderligere vækst i turismeerhvervet vi mener ikke

venstre lægger forkromede planer frem i folketingssalen og på christiansborg men de lægger planer frem som er finansieret

ikke stå og give tilsagn om en hundrede pcts momsafløftning

så jeg synes måske at

turisterne rent faktisk har lyst til at komme så synes

en kinesisk turist lægger fem tusind kroner i døgnet ved at bo på hotel

er det væsentlig mere end en forretningsrejsende som bor på hotel i danmark som lægger

hos socialdemokraterne og i regeringen har vi fokus på at forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv det afspejler sig i og tyve plan der netop fokuserer på at skabe vækst og flere arbejdspladser og det kan man også se på

for at styrke den danske konkurrenceevne helt konkret har regeringen nedsat en produktivitetskommission

kortlægge årsagerne til den lave vækst i produktiviteten siden midten af nitten halvfemserne og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger

produktiviteten og dermed konkurrenceevnen i danmark vi skal også se på de enkelte erhvervs produktivitet konkurrenceevne og muligheder

og det gælder selvfølgelig også for turisme og oplevelsesøkonomien arbejdsgruppen

relevante organisationer og virksomheder fra branchen samt de relevante ministerier målet er at udforme en national strategi og en konkret handlingsplan regeringen har

netop igangsat dette initiativ for at skabe mere vækst i dansk turisme

det konkrete forslag fra det konservative folkeparti viser viser det at de konservative siger et når partiet regering og noget andet når partiet er i opposition da herre brian mikkelsen var erhvervs og økonomiminister var der ikke nogen vilje til at imødekomme branchens krav om hundrede

momsafløftning sådan en holdningsændring er med til at understrege at når de konservative har ansvaret for dansk økonomi

at det lige pludselig alt sammen kan lade sig gøre det er påfaldende at de konservative som

tilføjes at havde det været anført

forslagets egentlige effekt ville være forbundet med usikkerhed da vi ingen steder har belæg for at væksten i hotelerhvervet alene afhænger af prisen på hotelovernatninger hotelerhvervets konkurrenceevne og vækst påvirkes af en række andre faktorer end graden af momsafløftning

valutakursudvikling rejselyst investeringer i hotelområdet samt salgs og markedsføringsindsatsen

også ind de konservative lægger op til at forslaget finansieres gennem det uforbrugte det uforbrugte provenu fra ændringerne af

reglerne om kantinemoms forslagsstillerne har dog ikke gjort sig den ulejlighed at anføre hvad forslaget helt konkret vil koste men da herre brian mikkelsen var økonomi og erhvervsminister løftede herre brian mikkelsen sløret for at det her forslag

negativ provenuvirkning på to

her ville det være dejligt hvis omkostningerne

til halvtreds procent det skete per første januar to tusind og elleve det er positivt men jeg synes derfor også

trods fremgang på grund af regeringens målrettede og

hvad vi bruger pengene til for regeringen er det magtpåliggende at føre en ansvarlig økonomisk politik

få danmark tilbage på ret kurs igen det her forslag

effekter det vil derfor ikke være ansvarligt

at følge det konservative beslutningsforslag og derfor kan socialdemokraterne

hvor er jeg argumenterede for som

erhvervsminister

at man skulle have momsafløftningen op på hundrede

cirka to hundrede og tredive million kroner årligt

det har vi finansieret ved hjælp af kantinemomsen og det vil betyde væsentlig flere overnatninger i danmark og

udenlandske kæder og tiltrække turister til danmark

vi kan se at økonomien er et parameter andre elementer

indlogere sig i danmark og overnatte i danmark hvad har man så tænkt sig at

nemlig nedsat en produktivitetskommission som skal komme med anbefalinger til

forbedre produktiviteten for de danske virksomheder derudover

er der også deltagere med fra hotelerhvervet til at komme med gode anbefalinger til hvordan vi kan

få en øget vækst inden

i hvert fald igangsat et stort arbejde som gerne skulle munde ud i at turismeerhvervet

udenlandske overnatninger giver en ekstra eksportindtægt på syv

to hundrede årsværk derfor er spørgsmålet

så mærkbar positiv effekt af at hæve momsafløftningen

ikke bare til og siger at hundrede procent vil give nogle bedre muligheder for beskæftigelse i udkantsområderne bedre muligheder for hotellerne til

nuværende økonomiske situation i danmark med store offentlige budgetunderskud mener vi ikke

til dette på nuværende tidspunkt samtidig vil jeg gerne bemærke at vi skal passe på ikke at gøre momsen til den eneste synder

meget enig med herre brian mikkelsen i

se på hvordan vi kan øge produktiviteten hvordan vi kan øge konkurrenceevnen

vi gjort ved at inddrage branchen i arbejdet så på den måde

og i fællesskab skal vi sørge for at løfte

få nogle bedre økonomiske nøgletal så regeringen er i fuld gang og jeg vil også håbe at herre brian mikkelsen vil

hvor dansk folkeparti foreslog en momsafløftning også på

finde det her beløb som skulle findes ved at spare på eksterne rådgivere i vores ministerier og styrelser hvor vi jo bruger omkring fire milliard kroner om året

den økonomiske del og så bagefter

forretning for virksomheden danmark at momsafløfte

til de hundrede procent det der var den typiske bevæggrund

var for kort en periode man havde haft til at studere tallene hvad havde virkningerne været af momsafløftningen fra første januar 2011 man ville gerne have længere tid

været nu er det så at vi har fået nogle nye tal

på en eller anden måde kunne findes et flertal her i folketinget for at få gjort det her om

langt langt bedre vilkår for vores hotelerhverv

der har været en fremgang i to tusind og elleve på næsten en million overnatninger

ud af de mange er det jo så vi kan se at firehundrede

det gør faktisk at det er det højeste antal udenlandske hotelovernatninger

og det er altså noget som er kommet

til veje blandt andet ved

en fordel at gøre de danske hoteller og konferencecentre mere konkurrencedygtige

skulle overveje om ikke det her dog kunne være noget som man kunne få implementeret nu bliver det ikke

så måske kunne være så heldige at sneget sig nogle enkelte gode ting med ind i den samlede finanslov for det er jo sådan at vi kan se at det der er sket i to tusind og elleve

vi har haft en øget eksportindtægt på syv hundrede og fire og halvfems million kroner det er jo sådan set en eksportindtægt når vi

eksporterhverv ind på den her måde og får gennemført

denne type forretninger på dansk grund

kan man også se af betalingsbalancen

tre hundrede og tre og halvfjerds million

jeg synes jo at det er tal som

fortæller at hvis vi ellers også

satse lidt på de dynamiske effekter er det faktisk en rigtig god beslutning at få momsafløftningen op på de hundrede procent vi er kede af at der ikke er ret mange partier her i folketinget som har den samme holdning sådan som det er nu men vi glæder os selvfølgelig trods alt over at tallene taler deres tydelige sprog

der ikke er flertal for det nu men vi kan støtte forslaget fra de

afgørende at tilrettelæggelsen af den økonomiske politik

sker med udgangspunkt i det at

den største effekt for dansk økonomi

initiativer der er finansierede og har en passende social fordeling det er derfor at regeringen i

prioriterer områder som investeringer i uddannelse og forskning bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i almindelighed og

sikres en effektiv indsats

udfaldstruede dagpengemodtagere

regeringens samlede reformkurs står fast og uanfægtet pointen er at regeringen er optaget af at styrke den samlede økonomiske konkurrenceevne for

også afskaffet fedt og sukkerafgiften på en afbalanceret måde det gavner også turismeerhvervet momsen er ikke den eneste parameter

den skattereform som vi har gennemført sammen med venstre og konservative

løftet flere hundrede tusinde personer ud af topskattebetalingen og

vækstiværksætterne

samlet set vil vi gerne prioritere

og som vel at mærke også kommer hotel og restaurationsbranchen til gode

det er vigtigt at slå fast både fra radikal side og fra regeringens side at det det er vigtigt at det går godt for denne branche og at

turismeerhvervet klarer sig godt men vi bliver nødt til at tilrettelægge den økonomiske politik med afsæt i hvad der

jeg skal hilse fra sfs ordfører

med udgangspunkt i skatteministerens

af hoteller i danmark

danske hoteller mere konkurrencedygtige over for

vil føre til at der er flere udenlandske virksomheder der vælger danmark som et land hvor

konferencer og lignende for det andet vil det betyde en ligestilling af

danske virksomheder sådan at vi ikke har det kunstige skel imellem om

det gør jo at virksomhederne ikke

beslutninger på et fuldstændig ligestillet grundlag der vil være en tendens til at man bruger hotelovernatningerne for lidt i forhold til hvad der er rationelt i driften af virksomheden fordi der er ekstra skat på hotelovernatninger det er også dårligt

at det vil føre til lavere omkostninger for de danske virksomheder som i

danmarks konkurrenceevne og det styrker beskæftigelsen i danmark af disse tre grunde kan vi

vækstpotentiale som gælder hele danmark det er ikke bare en sektor som er i dele af danmark

udkantsområder store byer forskellige typer arbejdskraft ikkeuddannet arbejdskraft ufaglært arbejdskraft og helt op til uddannet arbejdskraft vi ved også at arbejdspladserne bliver i danmark

vi taler meget om at der bliver flyttet arbejdspladser ud af danmark i øjeblikket fordi konkurrenceevnen er så intensiv som den er skatterne er for høje og afgifterne er for høje

jo til danmark for at opleve danmark enten som turister eller som erhvervskunder fordi

kommer til at ligge i danmark al omsætning kommer til at

det kan være bespisningen det kan være forlystelserne det kan være de ting

køber med hjem så det er en kæmpe

og der ligger et stort uudnyttet potentiale i

rigtig mange ting for at turismeerhvervet kan blomstre og boome mere i danmark

en hel flerhed af initiativer diversiteten er meget bred på det her område men et af elementerne er at forbedre de økonomiske rammevilkår

et af de elementer man kan sikre i forbindelse med rammevilkårene er at der

på hotelydelser det vil ifølge

og tredive million kroner årligt

er fuldstændig finansieret

så den fulde momsafløftning først fordi vi så kan udnytte det potentiale der ligger i hele

at når konkurrenterne oplever at der er nul moms

det nemmere for dem at tiltrække konferencer og møder

et ret afgørende parameter på trods af at også andre ting spiller en rolle

parameter der betyder noget når man går ind og laver nogle tilbud i forhold til konferencer og møder

synes principielt set også at der er en skævvridning her i forhold til de øvrige erhverv

at jeg stillede skatteministeren de spørgsmål som han så meget uforstående ud over

hvordan kan man sammenligne et kontormøbel med et møde ja jeg ved ikke om det

ikke har været ude i en privat virksomhed eller hvad

er en udgift en udgift om man investerer i et møbel eller i en konference om man investerer i en lampe eller i at

en udgift for virksomheden og der må det være muligt at sige at

når vi også kan konstatere at nabolandene afløfter momsen

hæmmer det altså danmarks konkurrenceevne når konferencer

erhvervsturisterne lægger mange

afsmittende virkning hele vejen ned i værdikæden vi kan også se af undersøgelser fra visitdenmark

beskæftigelseseffekt hver eneste gang man får hævet omsætningen i turismeerhvervet med en million

tror jeg også man vil opleve at ferieturismen vil blomstre som følge af det

opmærksomme på når man er ude med sin arbejdsplads forskellige steder og oplever de goder

man også finde på at vende tilbage igen med sin familie som almindelig turist

en dobbelt effekt man kommer hertil som erhvervsturist

familien med bagefter så der er dobbeltgevinst ved det vi kan se med den momsafløftning

sammenlignet med to tusind og ti er overnatningsantallet steget med

overnatninger som med en stigning på

ti procent virkelig får trukket væksten det er det højeste antal udenlandske hotelovernatninger nogensinde det giver en ekstra eksportindtægt på syv hundrede og fire og halvfems million kroner til betalingsbalancen ekstra indtægter til statskassen på tre

udenlandske overnatninger er en tusind to hundrede årsværk

mistet i konkurrenceevne i løbet af de sidste ti til tyve år men vi halter altså stadig væk bagud i forhold til at hente for eksempel forretningsovernatninger tilbage til danmark fra det resterende norden tallene viser

og så sørge for at stille turismeerhvervet bedre i konkurrencen med vores nabolande og få flere overnatninger til danmark jeg takker

dansk folkeparti og og liberal

venstre jeg håber på at regeringspartierne vil kunne se det fornuftige i det her

skabe arbejdspladser og udvikling i hele danmark

også til sidst kommer til at støtte beslutningsforslaget fra